i dag er der følgende anmeldelser miljøministeren lovforslag nummer l elleve fødevareministeren lovforslag nummer l seks og tyve udenrigsministeren beslutningsforslag nummer b to line barfod

forespørgsel nummer f en christine antorini karsten hønge marianne jelved og johanne schmidt nielsen forespørgsel nummer f to

udenrigsministeren har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en

får

afstemningssystemet lysner det i danmark efter nogle hårde år danmark kan regne med vækst igen siden sommeren to tusind og ni dengang krisen kradsede mest er dansk økonomi kommet i gang igen bruttonationalproduktet steg

procent i andet kvartal og i forhold til samme periode sidste år er bnp steget

det passer ikke de økonomiske vismænd fastslog for et par uger siden at den økonomiske aktivitet fortsat i to tusind og elleve vil være væsentlig stimuleret af den samlede finanspolitik og vismændene gav regeringen ret i at regeringens politik er afpasset med konjunkturudviklingen og med kravet om en langsigtet konsolidering af de offentlige finanser

der er masser af ord men ingen handling ikke mindst når det drejer sig om de offentlige udgifter nationalbankdirektøren var ellers soleklar for nylig jo flere år man tillader overskridelse af de offentlige udgiftsrammer jo større bliver den nødvendige efterfølgende opstramning sagde han

det er bydende nødvendigt at bryde tendensen til at det samlede offentlige forbrug bare stiger og stiger i forhold til de samlede indkomster sådan skrev de i politiken socialdemokraterne og sf er bedøvende

selv om danmark har sat den ene rekord efter den anden på det punkt

endnu en gang sfs påstande om at den offentlige sektor bliver massakreret på den baggrund var det befriende

det er altså at fornærme vores intelligens villy sådan sagde han også med hensyn til skatterne er s og sf blevet uansvarlige de vil sende danskerne en ekstra regning på over tredive milliard kroner det står at læse sort på hvidt i deres fælles finanslovforslag hvor var det dog mærkværdigt at opleve fru helle thorning schmidt under debatten i går aftes hun fornægtede sin egen politik den slags fordrejninger af sandheden har vi set mange af oppositionen har slet og ret valgt den forkerte kurs flere offentlige udgifter

nu afviser hun alle konkrete reformer der batter i to tusind og fem fastslog fru helle thorning schmidt at det er en målsætning at marginalskatten skal nederst nu er det hendes målsætning at sætte marginalskatten op i to tusind og to fastslog

til familiesammenførte og nu kalder socialdemokraterne den slags for usympatisk

de hæderkronede socialdemokrater er blevet en underafdeling af sf

i venstre er vi enige med dem der siger at vi skal arbejde os ud af krisen det er ved at arbejde i danmark og betale skat i danmark at man løfter i flok det er netop derfor regeringen og dansk folkeparti har sænket skatten på arbejde nøk for nøk det gjorde vi i to tusind og fire da vi forhøjede mellemskattegrænsen og indførte et beskæftigelsesfradrag det gjorde vi i to tusind og syv da vi både forhøjede beskæftigelsesfradraget personfradraget og mellemskattegrænsen og det gjorde vi i to tusind og ti da vi blandt andet afskaffede mellemskatten og lettede bundskatten vi vil gerne have at folk

har vi netop sikret ved at nedsætte skatten på arbejde den store ambitiøse skattereform som trådte i kraft i år betyder at vi øger arbejdsudbuddet med over nittentusind personer det er konkret handling og ikke bare løse tanker om at få folk til engang i fremtiden måske

at arbejde noget mere nu er det så at oppositionen pludselig er begyndt at angribe vores

såkaldte ufinansierede skattelettelser i to tusind og fire og to tusind og syv men lad mig lige minde om hvad det var for lettelser regeringen og dansk folkeparti gennemførte dengang det var lettelser til ganske almindelige hårdtarbejdende danskere dem undede socialdemokraterne ikke en større belønning for deres slid venstre står ved at skattelettelserne i to tusind og fire og to tusind og syv var målrettet de laveste indkomster men når andre kritiserer os for det bliver man naturligvis mistænksom det virker grangivelig som om venstrefløjen ikke kan unde de helt almindelige lave indkomster deres lettelser i to tusind og fire og to tusind og syv

det er rigtigt at vi har underskud på de offentlige finanser

også rigtigt at underskuddet ikke bare skyldes krisen en del af underskuddet skyldes højere offentlige udgifter end forudsat denne regering har netop sørget for at der bliver plads til for eksempel at ansætte flere sygeplejersker og flere læger fra to tusind og et til to tusind og ni er der kommet tolvtusind flere medarbejdere på de offentlige sygehuse

nyrup og fogh for desværre er det tydeligt at socialdemokraterne nu bryder fundamentalt med næsten tredive års grundlæggende konsensus om den økonomiske politik men i venstre står vi fast vi skal ikke tilbage til anker jørgensens tid holdbare løsninger

tager altså mere end tolv minutter og i venstre sjusker vi ikke

jeg skal på vegne af venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti liberal alliance og kristendemokraterne fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at dansk økonomi er på vej frem igen oven på efterkrigstidens største internationale krise

på godt fire procent takket være den konsekvente gældsafvikling inden krisen havde danmark flere frihedsgrader end sine naboer da krisen ramte dermed var det muligt at afbøde krisens værste konsekvenser det offentlige forbrug er vokset til knap tredive procent af bnp og har aldrig været større tiden er inde til at konsolidere de offentlige finanser gennem en konsekvent budgetdiciplin og en mere effektiv ressourceanvendelse hvis danmark skal forblive et

vi går nu over til korte bemærkninger hvor der jo er en time til rådighed over for hver ordfører og i det her tilfælde

egen rapport bekræfter rigsrevisionens konklusioner

om overbetalingen i sundhedsvæsenet

i den præmis der er lagt til grund for

samme mængde operationer stillet til rådighed hvis man havde givet en lavere pris

at gå et andet sted hen hvis de skulle vente i mere end

enkelte privathospitaler der fra starten ville gøre det billigere men den store mængde ville ikke og det ville simpelt hen have betydet at vi ville have givet en

jeg mener ikke at den konklusion som kom synliggjorde at man i den indledende periode kunne have fået de ydelser og den mængde til en lavere pris og det er sådan set

det handler om så er det rigtigt

er regeringens opfattelse at man skal genforhandle priserne og det lykkedes også

at man skal gætte sig til

at da sundhedsministeriets embedsmænd og konkurrencestyrelsen i to tusind og seks

at man kunne opnå økonomiske gevinster

hvad de snakkede om så

christensen om han ikke nu i dag er lidt trist til mode over at den daværende sundhedsminister valgte

er i den her forbindelse

at da markedet var

der var en stor patientgruppe

de private hospitaler for at få deres sygdomme behandlet

vil vi fremadrettet kunne sætte priserne ned og det lykkedes også

for for regeringen at få forhandlet bedre priser man tager udgangspunkt i den mest effektive del af de offentlige sygehuse det får mig i øvrigt også til at sige at havde man taget udgangspunkt i gennemsnittet

haft endnu mere på det tidspunkt men man vælger at sige at de private skal gøre det lige så godt

ikke gerne have vidst at sundhedsministeriets embedsmænd og

seks klart sagde at hvis man sendte de her behandlinger i udbud ville man spare penge

kritisere rigsrevisoren i voldsomme vendinger

det samme som den konservative folketingsgruppe vidste fordi den daværende sundhedsminister mente at man godt kunne føre folketinget bag lyset

det sidste først det er uden for enhver diskussion at der skal gives både dækkende og præcise svar til folketinget men jeg anerkender ikke den præmis om at der er blevet systematisk overbetalt det er ganske enkelt ikke rigtigt

en mængde opgaver har region syddanmark for eksempel gjort meget længe fordi de fandt ud af at

den enkelte patient nogle rettigheder som i

og som vi bør være rigtig stolte af i danmark

men tager udgangspunkt i den enkelte syge

vi i øvrigt så under hele nyrupperioden ikke kan levere de ydelser som mennesker

misforstå mig ikke vi foretrækker til

hoveder ved at hæve marginalbeskatningen

som forbedrer rammevilkårene for vores virksomheder det er derfor at vi siden to tusind og et har sat selskabsskatten

det er derfor at vi siden to tusind og et som jeg var inde på i min ordførertale har sænket skatten på arbejde ad tre omgange

hvordan vi kan afskaffe bureaukrati jeg tror ikke

sådan hænger det sammen men hvis det virkelig er sådan som ordføreren siger og

at sænke skatterne på den sidst tjente krone

passer fuldstændig til vores ønske nemlig at skabe bedre rammevilkår for virksomhederne jeg anerkender jo fuldt ud at liberal alliance har et andet ambitionsniveau

at afskedige fyrretusind offentligt ansatte for at sætte skatten

jo en fair melding at give

at beskatte danskerne yderligere

en skattereform som sætter skatten ned på den sidst tjente krone over for det står en opposition som liberal alliance bestemt ikke er en del af og som vil øge

den anden side af

selvfølgelig også er at have en ansvarlig socialpolitik de ting kan sagtens gå hånd i hånd

bedre rammevilkår

det ene er forudsætningen for det andet hvis ikke virksomhederne tjener penge kommer der altså ikke skatteindtægter hverken via selskabsskatten eller for den sags skyld via personskatter for

på nogen måde kan finde finansiering til at sænke skatten også for selskaber

at der er flere virksomheder der har lyst til at være i danmark at der er færre virksomheder som får lyst til at flytte deres produktion ud af landet

er der ethundrede og firstusind danske arbejdspladser der er flyttet ud af landet det er altså ikke fordi

er også enig med statsministeren når statsministeren siger

satspuljen de svages finanslov

det er ikke regeringens skyld det er på grund af finanskrisen og der er det jo så man må prioritere

tilgodeser at liberal alliance har en

manglende oplysning til rigsrevisorerne forkerte svar i folketinget der er jo faktisk nok at

ikke have en samlet undersøgelse måske også set i lyset

jeg egentlig ikke se nogen grund til det startede med en

påstand om at der var slettet mails det har vist sig ikke at være tilfældet så har der været en situation hvor regeringen ikke har givet

ved hvad hele sagen har handlet om netop betalingen til de private

der er foregået en overbetaling

situationen var den

nogle få hospitaler som ville gøre det til en meget lav pris

gruppe af privathospitaler som ville have en lidt højere pris

og også i forbindelse med et valg

der er diskussionen her hvor der bliver sat alvorlige spørgsmålstegn

set enig med herre henrik dam kristensen i at billedet er lidt mudret men der er nok også en opposition der gør hvad den kan for at det billede skal være mudret for egentlig er det jo meget enkelt der bliver talt om overbetaling sandheden er at det at vi har fået behandlet

og halvtredstusind danskere i privat regi

ikke har været dyrere end hvis de skulle behandlet i det offentlige og det synes jeg er en meget vigtig pointe at få slået fast for debatten kører lidt som om

christensen kom med meget grove anklager mod rigsrevisionen

siden hen har rigsrevisionen sagt

i købet efterfølgende bekræftet

af sundhedsministeriets hemmeligholdte rapport statsministeren bekræftede så forleden at der er sket overbetaling så spørgsmålet er hvad er egentlig grunden til

christensen mener det vil være så forfærdeligt

er at rigsrevisor undersøger nogle ting

i øvrigt i det her hus at vi behandler de konklusioner

draget de politiske konsekvenser bliver som et flertal måtte mene

at være uenig i den konklusion som rigsrevisionen kom med fordi jeg mener at de heller ikke synliggjorde at man på et tidligere tidspunkt kunne have fået den samme kapacitet for færre penge

gentager mig selv

nogen steder at gå hen jeg kan huske de sidste år af nyrupperioden

havde det materiale til rådighed som siden hen er

oplysninger frem når statsministeren på et samråd i finansudvalget sagde

tale om overbetaling og han forleden

er noget der interesserer folketinget

altså statsministeren

at der er sket overbetaling

netop bygger på en total misforståelse det er

og det er måske der hvor vi virkelig er uenige

længere på venteliste ud fra noget som så alene

ideologi at man ikke vil have at private sygehuse er med til at løse

tak herre formand jeg vil da gerne kvittere for en god tale fra

særdeles arbejdsløshedsskabende såfremt den blev til skinbarlig virkelighed men det som der ikke blev sagt i

der i tirsdags at

afskaffe forbeholdene vi mener dybest set ikke at de gavner danmark og det synspunkt har vi haft hele tiden

har sagt ja til forbeholdene kan man sige under en afstemning

afgørende at hvis man går til danskerne igen skal det være på ryggen af et meget bredt flertal her på christiansborg

have indført euroen i danmark vi mener det giver

politiske fordele i noget indflydelse på de beslutninger der træffes

men vi synes også det er rimeligt at hvis man skal spørge danskerne igen

skal det også være fordi der er et meget bredt flertal på christiansborg der mener at tiden er inde til at spørge danskerne igen jeg synes sådan set det er rimeligt nok for hvis danskerne

stadig mener at vi skal holde os uden for euroen så

vi har nu to ministre der er i konflikt med ministeransvarlighedsloven vi har en regering der har givet mangelfulde oplysninger til rigsrevisionen vi har en statsminister der da statsministeren var sundhedsminister bevidst

har det får nok mange mennesker til at tænke hvorfor er det så svært for regeringen at kommunikere

er det

ikke korrekt altså havde man ikke haft

og de penge der fulgte med de trehundrede og halvtredstusind danskere over i et privat sygehus for at blive behandlet

kunnet behandle flere danskere de første priser der blev aftalt

billigere end for den samme ydelse i den offentlige sektor så viser det sig

da man genforhandler priserne efter nogle år

løse opgaven til inden for det offentlige sygehusvæsen så derfor

på et billede af at det ville have været billigere at tage behandlingen i den offentlige sektor

at det er fordi man hele tiden grundlæggende er imod at

om dem som det vitterlig skal handle om nemlig patienterne

ikke at ville stå ved sin egen politik nu får jeg at vide at det er usandt når jeg siger

en differentieret ventetidsgaranti

formand i går at for eksempel folk der lider af grå stær

skal vente længere så derfor har jeg jo ret når jeg siger at socialdemokratiet vil forringe ventetidsgarantien

hvilke sygdomme det

har en ventetidsgaranti der gælder alle hvis man venter mere end en måned kan man tage pengene med ud af det offentlige og gå over i privat regi

rigsrevisionen som kritiserede den tidligere sundhedsminister lars

min pointe er den at

synliggjort at man fra starten af kunne have fået den kapacitet

hvor meget kan man kritisere en regering for at følge den lov som folketinget vedtager en lov som siger at danskerne skal have mulighed for at gå et andet sted hen

og man udmønter det med respekt for loven forstået på den måde

de private sygehuse om og der finder man en pris mellem køber og sælger på hvad

sige

men finder herre peter christensen det ikke problematisk at der nu kommer

oplysninger frem om den her rapport som er udarbejdet i sundhedsministeriet og

tidligere det mener jeg er

at den ikke blev givet tidligere men det ændrer ikke ved at rigsrevisor

det er jo sådan set en væsentlig pointe havde rigsrevisor sagt

tage den diskussion igen men rigsrevisor har ad to omgange altså med næsten et års mellemrum nu sagt at den

som rigsrevisionen drog derfor har jeg meget svært ved at se

at regeringen beklager i et væk

desværre kom vi ikke lige til at sige det rigtige i folketingssalen eller vi fik ikke lige afleveret rapporterne til tiden og så videre vi har

udtalt sig fyldestgørende i folketingssalen vi har indenrigs og sundhedsministeren der har beklaget at man ikke udleverede de oplysninger som rigsrevisor ønskede på det tidspunkt hvor han ønskede det og så har vi den tidligere sundhedsminister der i dag føjer sig til rækken og beklager at han på et samråd har givet oplysninger som ikke rigtig

i regeringen at man beklager synes jeg egentlig at på sin plads at også

beklagede sine udtalelser i kølvandet på rigsrevisionsrapporten hvor herre peter christensen jo direkte gik efter institutionen

den samme kapacitet til billigere penge

jeg mener heller ikke at man med rette kan kritisere en regering for at følge en lov som et flertal i folketinget

at det var blevet synliggjort at man helt fra starten af

det samme system til billigere penge ja så ville

have været noget at kritisere det ville også være meget mærkeligt hvis regeringen så havde sagt vi vil gerne give noget mere end det i forlanger og det vi kan blive enige om det er jo ikke sket og det er jo fordi regeringen var optaget af

en stor kapacitet som kunne tage

tidligere folketingsmedlem også fra venstre herre knud kristensen som engang sagde hvis det er fakta så benægter

og sundhedsministeriet selv har konstateret at der var en kraftig

og at man derfor kunne hente store gevinster ja de var så kraftige at den daværende sundhedsminister orienterede sin partileder som derefter gik ud og sagde at man skulle lukke for de gyldne haner men fred være med det herre peter christensen må endelig holde fast i

som den sidste at der ikke er sket en overbetaling jeg synes bare det er ærgerligt at man ikke vil beklage

når det efterfølgende har vist sig at regeringen har haft meget travlt med at forhindre rigsrevisor i at udføre sit arbejde men

på en anden måde hvad synes

christensen er værst at en minister i folketingssalen helt tydeligt ikke svarer

eller at en minister i et samråd benægter eksistensen af en rapport

slet ikke til diskussion men jeg vil gerne tage fat i det som herre morten østergaard siger om at

en overbetaling ligesom rigsrevisionen har sandsynliggjort

i de år hvor man havde en mobiltelefonisk taletidspris på to kroner i minuttet fordi udviklingen

det som prisen var på det tidspunkt

en udvikling i forhold til udbud og efterspørgsel

prissætningen for private hospitaler

at vi billedlig talt give de her fem og tyve øre

har vist at sundhedsministeriet siden to tusind og seks

de private sygehusydelser kunne erhverves til lavere priser end de fastsatte takster

hvor der er indgået en aftale

det udvidede frie sygehusvalg suspenderet fordi der er en stor strejke i danmark der sætter regeringen på lovprogrammet at man vil forhandle en ny aftale på plads ud fra at man mener at der kan være mulighed for at få lavere priser det ender man så også med at få der er en diskussion om hvorvidt de

med min pointe er sådan set

udviklet sig men det som oppositionen

men pointen er sådan set at

på det tidlige tidspunkt var højere end dem der er nu

stadig lavere end det de samme ydelser kostede

det er derfor at jeg ikke vil anerkende præmissen om en overbetaling

det bygger på en forudsætning om at man ville have sparet penge ved

nu kan jeg forstå at vi skal lave en undersøgelseskommission der skal finde ud af hvem der har besluttet hvad udenrigsministeren har sagt det tror jeg altså ikke vi behøver nogen kommission for for

truffet den beslutning men jeg synes det

vi har bygget et absurd system

patientrettigheder vi har givet

absurd system det system som er absurd er altså at vi har givet danskerne

hvor de venter i det offentlige kan tage pengene med over

sådan set ikke forholde mig til de urimelige påstande men bare igen tage fat i det politiske indhold det bliver igen sagt

regi for de penge der bliver taget med over

sygehusøkonomer kjeld møller pedersen der sådan set har beskrevet det her meget grundigt

at de private hospitaler

igen og igen nægtede at herre anders fogh rasmussen skulle være på vej til nato

herre peter christensen

at vi sådan set har fået bygget et system op hvor vi giver danskerne nogle unikke rettigheder og jeg glæder mig sådan set over at danskerne

derfor står jeg gerne på mål for den diskussion

sige det er ikke sandt jeg håber sådan set at journaliststanden vil dykke ned i det og beskrive det forhold for

at behandle de skatteborgere

gerne beklage over for dem der måtte lytte med at jeg kommer med de samme svar men det er fordi jeg får de samme spørgsmål det

er regeringens sundhedspolitik har betydet siden to tusind og et den har betydet at der er blevet ansat tolvtusind flere i de offentlige sygehuse og samtidig har vi givet alle patienter en rettighed

de skal vente mere end en måned kan de tage deres penge med over til et privat hospital det er der så

er nødt til at komme med de samme urigtigheder så mange gange man taler om det der med at minus

christensen tror at hvis han bare gentager en usandhed tilstrækkelig mange gange bliver det til en sandhed

tilmed landets statsminister har indrømmet at det var rigtigt at der var en overbetaling og rigsrevisor og

venstre har hvor man jo ikke kun

en differentieret ventetidsgaranti og det er jo en anden og dårligere garanti

danskerne har i dag det er jo helt rimeligt jeg kunne forstå på

i går aftes at folk med grå stær skal vente længere det blev kaldt en modig beslutning jeg synes det er en

den sygdom kan være lige så problematisk som andre sygdomme den sygdom kan betyde at man ikke kan passe sit arbejde hvis det er

ønsker vi at holde fast i det system vi har bygget op siden to tusind og et og det er jo rimeligt nok at socialdemokratiet er uenig

private aktører vi synes bare der skal være fair og fri konkurrence hvor venstre og regeringen synes at man skal overbetale private

det som venstres ordfører står og siger her

at man ikke skal behandle de mest syge først

skal først til står venstres ordfører og siger nej lad os tage nogle der ikke er så syge og så sætte dem op foran i køen

venstres ordfører kom

jeg mener ikke at der har fundet nogen overbetaling

forringe den rettighed vi har givet danskerne

sådan set stolte af at vi ikke har været inde at fortælle at nogle sygdomme for eksempel grå stær

noget ligegyldigt noget der godt kan vente lidt længere i forhold til andre ting vi siger

har en lidelse er det jo en alvorlig situation og de skal altså ikke vente mere

at i stedet for at det

hvad det er for rettigheder man vil give patienterne

at der er sket overbetaling selv om det ikke er tilfældet og prøver at bilde danskerne ind at man ville kunne have fået flere behandlet hvis ikke danskerne havde haft den her rettighed det er ganske enkelt ikke

af efterfølgende

christensen helgarderer han har stort set alle synspunkter må jeg tage et

ene er at at han siger at der ikke fundet nogen overbetaling sted helt klart på samme måde siger herre peter christensen også

havde fået noget i gang hvis ikke vi havde givet en en overbetaling det andet som herre peter christensen siger er at selvfølgelig

skal rigsrevisionen have alle papirer og så siger herre christensen videre at rigsrevisor har sagt at hvis han havde fået papiret

hans konklusion men herre peter christensen glemmer jo at tilføje at konklusionen er meget klar

den afregningspris uanset om det er den første pris vi taler om eller den nuværende pris er lavere end det som det offentlige udfører opgaven

det forhold der gør sig gældende

af drg taksten ikke hundrede procent altså de fik ikke det samme

undre nogen at regeringens regnestykker hverken hænger sammen på den ene eller den anden måde

har en politisk ordfører som herre peter christensen der kan stå og sige det som herre peter christensen siger for det første laver de offentlige sygehuse jo ikke det samme som de private hospitaler eller sygehuse det ved enhver der er ikke uddannelse i

om at hvis man havde givet de tilsvarende

tale om at de enkelte afdelinger udførte noget mere det vil sige at der var tale om

til stede og det vil sige at der bare var tale om noget ekstra

udtaler sig med meget meget stor overbevisning om at det offentlige

marginalbetalingerne vi skal snakke om

som man har fundet frem til de her priser på

en andel af det det gennemsnitligt koster i det det offentlige og da man så laver den anden pris går man ind og siger nej vi vil ikke tage gennemsnittet af de offentlige priser vi vil tage gennemsnittet af

derfor

bero på at man ikke brugte

så ville man i hvert fald ikke have kunnet nå det samme antal operationer

at det er selve systemet man er inderlig imod

vil sige at hvis det er sådan at man nu begynder at sige

dem som ikke kan følge de mest effektive offentlige sygehuse

det er overhovedet ikke på oppositionens

han vi står

der ønsker at man skal bevare efterlønnen

på det jeg bliver spurgt om men men jeg er fuldstændig enig i at sætte

problemet er at vi har for lav vækst i det her land og at vi jo ikke kan ordne det ved at stifte mere gæld eller sætte skatterne

det vil oppositionen ikke tale om der skal deles milde gaver ud og så må regningen ende et andet sted så der er vi meget mere

det var omkring en tredjedel

kunne give et bud på altså ønsker venstre at tage det opgør med efterlønnen som nationalbankdirektøren efterlyser som vismændene efterlyser som velfærdskommissionen

fra novo nordisk efterlyser som danfossdirektøren efterlyser som grundfosdirektøren efterlyser og som samtlige normalt tænkende mennesker i det her land efterhånden efterlyser selv et flertal af befolkningen er jo kommet til den erkendelse at

i forhold til nedskæringer inden for sygehussektoren at et af de områder

indgået og som betød at vi kunne

det synspunkt mener vi godt vi kan fastholde for vi mener at der er andre håndtag vi også kan dreje på derfor har regeringen jo

at den vil gå i gang med en førtidspensionsreform

lige lavet en meget stor dagpengereform som var en

afgør vælgerne hvilken regering der skal stå i spidsen for danmark fremover

arbejde frem til valget men jeg synes at vi alle sammen skal huske hver dag

der sætter kryds for at fremme politisk konfrontation og konflikt

forudsætningen for at komme ud af historiske kriser

blev løftet på en ny og stærkere måde end hidtil

vi har udsigt til stigende arbejdsløshed

i ældreplejen og i forhold til de svageste medborgere og mest for vores fælles fremtid i folkeskolen og på uddannelserne

at de gode tider vi havde byggede på falske forudsætninger

på et lånefinansieret overforbrug ikke på bedre uddannelse højere produktivitet innovation og udvikling alligevel må vi aldrig glemme at danmark er noget særligt

andre vi skal huske på

tresserne hvor det moderne velfærdssamfund blev grundlagt

hvor danmark blev en af verdens mest konkurrencedygtige økonomier

noget særligt og vi har gjort det har løsningen bygget på samarbejde

lønmodtagerne erhvervslivet den offentlige sektor og de unge

nøglen ligger nu til et nyt skridt i det moderne danmarks historie

til at gå på kompromis

har christiansborg svigtet på mindst

klar til at bygge bro over modsætninger

her har lønmodtagernes organisationer både lo og ftf erklæret sig parate til at tage et historisk

skal vi løse den arbejdsstyrkeudfordring vi står med ved alle sammen at bidrage mere på arbejdsmarkedet

et længere og et bedre liv

hvorfor stopper vi ikke overbetalingen af private sygehuse hvorfor stopper

er kommet med en række klare løsninger og nu er tiden inde til politisk handling alligevel tøver regeringen

de uklare rammer gør det meget vanskeligt at træffe beslutninger om store energiinvesteringer herhjemme samtidig med at presset fra udlandet bliver kraftigere og kraftigere

nej det blev sagt af vestas en af danmarks vigtigste eksportvirksomheder

en fjerde helt central udfordring handler om at uddanne de næste generationer

og statsministeren finder ikke anledning til i sin åbningstale at nævne det med et eneste

en mindre andel af de unge i en ungdomsårgang der får en ungdomsuddannelse end for ti år siden

at mange danske skoleelever mister et helt år i skoletid og der spares på voksen og efteruddannelse som vi også skal leve af

modsætter sig forandringer alle har lyst til at være med

regeringen nu endelig er kommet frem til at helhedsskolen kunne være en god løsning og

at der skal være flere der gennemfører en ungdomsuddannelse

at et flertal stiltiende ser til at det går den modsatte vej

jeg vil nævne handler om situationen i de boligområder der omtales som ghettoer det er områder med kriminalitet utryghed og arbejdsløshed

de rammer som vi normalt opfatter som danske forhold tag ikke fejl vi støtter en stram udlændingepolitik den er nødvendig men situationen i ghettoerne viser også

at vi sætter os sammen og finder løsninger i fællesskab

samarbejde om at stoppe de asociale og kriminelle unge der ødelægger hele byområder hvorfor samarbejder vi ikke om at

den tilstand der hersker i vores ghettoområder

og så lidt vilje til at løse dem fra flertallets side

mangler i dansk politik er samarbejde om senest tretten måneder har vælgerne talt det kan gå to veje

blokpolitik flere år med nulvækst i den offentlige sektor endnu større skattelettelser til de bedst stillede og ministerposter til dansk folkeparti eller

med mandat til at samarbejde

og uden for christiansborg

lede en regering

men for hele danmark

vi er klar til at løfte den opgave

jeg kan oplyse at vi for

peter christensen pia kjærsgaard henriette kjær simon emil ammitzbøll per ørum jørgensen kristian jensen anne mette winther christiansen vivi kier hans kristian skibby

frank aaen helle sjelle sophie løhde line barfod mads rørvig tom behnke erling bonnesen og kristian thulesen dahl

noget forkert i at man er uenige det er sådan set også det politik går ud på

der er én vej der hedder økonomisk ansvarlighed og

anden vej der hedder skattestigninger

da statsministeren påpegede at socialdemokratiet vil øge skatterne for over tredive milliard

reagere sådan på sin egen politik

kommer fra pensionsindbetalinger som ikke længere kan trækkes fra og det giver så det tal

er bilag

hvordan man kan finansiere alle de gaver man giver en og tredive milliard kroner

beskatte danskerne under gulvbrædderne

skal betale lidt mere til vores skole

vko i de sidste år lad os diskutere

man efterlader sig en økonomi i krise

regeringen ikke ville samarbejde men socialdemokratiet bød sig til

ordføreren

at sf skulle ind i forsvarsaftalen det er dokumenteret indtil flere steder at man ikke ønskede at sf skulle skulle være med

ønsket det brede samarbejde i folketinget

derfor er det lidt underligt

høre at ønsker det så meget

jeg vil lære noget af den historie vi

borgerne interesserer sig for eller ikke interesserer sig for

skal skrive under på

den metode som statsministeren

sidste uge hvor skolefolket var inviteret til forhandlinger om en ny folkeskole

enige med statsministeren og regeringen bliver de smidt ud af forhandlingerne

har fungeret på i de sidste ni år hvor man har hån og foragt til overs for mindretallet eller ønsker de en ny måde at drive politik på

uden at vi har stemt for den stemmer for en skattestigning

anerkender at folketinget har talt at der er et skattesystem så siger man pludselig

vores skattestigning nej

vores skattestigning det er det skattesystem vi overtager når vi forhåbentlig får et flertal efter næste valg

for at gå til valg på pinsepakken

at statsministeren ikke holdt sig til sandheden da han sagde at s og sfs forslag gør det dyrere for pensionisterne det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre for vi har taget meget alvorligt hånd om at pensionisterne slipper billigere

pensionstillæg på fem tusind kroner det er en af de store årsager til at det bliver bedre at være pensionist

kan lige til folketinget oplyse at den rækkefølge vi nu har for korte bemærkninger

henriette kjær bliver det simon emil ammitzbøll per ørum jørgensen kristian jensen anne mette winther christiansen vivi kier kristian thulesen dahl karsten lauritzen frank aaen torsten schack pedersen hans kristian skibby kurt scheelsbech jacob jensen martin

når pensionerne udbetales

tale om at vi hæver skatterne så vi regner fuldstændig som finansministeriet vi hæver skatterne med atten milliard

fuldstændig parat til at diskutere det med hele folketinget hvis det skulle være

socialdemokraternes skattepolitik forkert hvorfor

pludselig at regne det ind i vores skattestigninger

men det her giver jo flere og flere mindelser om en meget berømt skattedebat i kalundborg ved det seneste folketingsvalg

rigtigt socialdemokraterne og

er den der kender

her og nu i et kriseramt danmark

sidste par år været stort set fraværende

derfor er det også bemærkelsesværdigt at kristendemokraterne støtter en borgerlig blok som systematisk har taget beslutninger som skader yderdanmark

drejer sig om halvering af dagpengene

i de områder af vores land hvor mange mennesker er kommet ufrivilligt på dagpenge

fra borgerne i det nordvestjyske hjørne

betyder noget og derfor har vi også været optaget af sygehusplaceringen

en situation hvor man lukker folkeskoler i en meget stor del af vores land hvorfor gør man det jo nogle skal formentlig lukkes fordi

elevoptag men andre bliver jo lukket fordi regeringen med fuldstændig åbne øjne har gennemført en nulvækst som reelt betyder at man er tvunget til at lukke ellers velfungerende skoler som forældrene er glade for det er den politik vko byder yderdanmark og så siger man bagefter at man i øvrigt

diskutere venstres falske tal men svaret bliver naturligvis det samme som jeg har givet hele tiden socialdemokraterne hæver skatten med atten milliard

en tidligere skatteminister jo være fuldstændig klar over regeringens egne skattestigninger

skatteminister må jo vide at netop når det handler om loftet over pensionsindbetalinger så fremrykker man fremrykker man provenuet men det er jo ikke noget der er varigt fordi man netop på et senere tidspunkt skal betale

men selvfølgelig kan det bruges i det regnskab for det er jo også

overensstemmelse med regeringens egne regneprincipper

besvaret af fru helle thorning schmidt

at sige at det er falske tal fra venstre og lad nu være med at sige at det er venstres regnemaskine for vi har for

at debatten i dag skulle handle om

fair synspunkt at venstre ikke synes at man skal dække det hul som de selv har skabt i statskassen

værdig så egentlig havde jeg håbet på at vi kunne diskutere de åbenbare uenigheder der er i vores politik vi synes at millionærerne der har

vi synes at vi skal hæve priserne på de usunde fødevarer og cigaretterne venstre

mener at når man lover velfærd skal man også svare

har vi jo ikke taget skattelettelser med det skal trækkes ud af det beløb

med at sige at socialdemokraterne og

men det ændrer ikke ved

venstre siger at vi skal have nulvækst

arbejder med en beskeden vækst i den offentlige sektor det har vi naturligvis også finansieret lad os da diskutere

forskel vælgerne skal tage stilling til

det nuværende flertal som er i gang med at rulle velfærdssamfundet tilbage

jeg hører fru helle thorning schmidt sige lad os nu diskutere rigtig politik ja så må man jo sige at

for mig er rigtig politik

og vi vil gerne gå en anden vej

at fremlægge tal sådan

vil blive overbevist om at de skal lade være

år med regeringsansvaret at de hellere vil diskutere fiktive socialdemokratiske tal frem for at diskutere det danmark man efterlader til den næste regering det

at vi har en for høj ledighed

konkurser der er mennesker som må flytte fra hus og hjem fordi de ikke har råd til at betale huslejen

jeg står her og siger klart og tydeligt at

politik set

vedtagelse undrer man sig lidt over

vi har brug for vækst i danmark derfor er det også så ærgerligt at regeringen i har lyst til at diskutere den enorme vækstkrise vi desværre stadig står i statsministeren stod heroppe i tirsdags og sagde at vi er ovre krisen krisen regningen er

ovre krisen og punkt to regningen er kun netop sendt ud til de borgere som er blevet bedt om at betale for regeringens forfejlede krisepolitik så regningen er

vi skal sikre at ledigheden ikke stiger voldsomt meget og derfor skal vi holde hånden under beskæftigelsen ved at fremrykke offentlige investeringer og vi skal

når de arbejder med nulvækst i den offentlige sektor fordi det

en regering som er parat til

at dæmpe væksten med nul

jeg synes at alle der bor i danmark uanset om man er

danske velfærdssamfund det siger sig selv men kan man have et system hvor man gør forskel mellem mennesker og siger

og nogle der har dem fra starten jeg synes at det er urimeligt fordi det vores velfærdssamfund igennem årene har

til hinanden betalt over skatten det synes jeg er et stærkt princip

aldrig har passet rigtig godt på vores velfærdssamfund og de principper det bygger på

jo nok også derfor at når vi skal til virkelig at forsvare

universelle rettigheder og mange ting hvad nu hvis jeg så siger

det er otte år siden

efter syv år hvordan kan det være

hvordan kan det være kunne det tænkes

egentlig undrer mig over at er andre der har taget op som netop handler om at når man kommer til danmark som familiesammenført skal man fra

samme spor jeg har været på folketingets bibliotek og jeg har læst den omtalte bog

at mener fru helle thorning schmidt det hun mente

i to tusind og to eller mener fru helle thorning schmidt det

jeg står her som formand for socialdemokraterne

vi har sikrer to ting som er så afgørende det sikrer at vi

til mennesker som kommer her som familiesammenførte

får et job bidrager og er med i samfundet

har ret til de samme ydelser så det forslag vi har nu løser flere

notere mig at fru helle thorning schmidt altså anerkender at

at skrive en bog om er uanstændigt jeg synes

en anden politik som er bedre det er et faktum

mennesker der kommer til danmark som familiesammenførte være vi lader dem ikke være

eller for samfundets skyld vi ønsker at de skal være en del

det vil sige at vi også kan stille krav til hinanden derfor vil vi

stille krav til familiesammenførte således at de lærer dansk bliver en del af

de principper som vores samfund

har rettigheder og pligter og at man selvfølgelig også både skal yde

nyt flertal og en ny regering

historier om aktiverede der bliver

er meget vigtigt at få sat gang i andre aktører og

men på det som på så mange andre områder

tale om en overbetaling og der skal være tale om at

at en regering som jo nu har vidst

bygge ting af skumfiduser man tror når man står og

selvfølgelig skal vi behandle de arbejdsløse med respekt sikre at de lærer noget de har brug for så de kan komme videre og få et nyt job de arbejdsløse vi

bliver der gjort op med hele den måde aktiveringsindsatsen fungerer på i dag så holder man op med at betragte arbejdsløse som nogle der ikke vil i arbejde og som skal piskes og motiveres og sendes på diverse kurser for at studere hitlers underskrift

og lade være med stresse dem rundt men der siges

fra dem som hjælper de arbejdsløse med at få arbejde at de bruger mere tid på papirarbejde

en skræmmekampagne af værste skuffe når statsministeren står og dyrere at være pensionist med vores planer

og jeg synes det er lidt underligt at statsministeren fører den slags kampagner om vores politik

på en hæderlig facon på nogen mulig måde således at pensionisterne får en hårdere tilværelse eller kommer til at sidde dyrere med s sfs

er ganske enkelt forkert

af øgede cigaretafgifter

ganger med en faktor fem når man skal beslutte

det egentlig belaster den enkelte borger

men nogle gange er vi nødt til at få forklaret

regner på ovre i skatteministeriet ganske enkelt ikke er rimelig

det er socialdemokratiet selv der skriver

og være pensionist

ingen tvivl de slipper billigere med

at pensionisterne skulle slippe billigere

vi har fået ret i i finansministeriet indtil flere gange men det

ryger meget og hvis den spiser meget usunde fødevarer så

intention

par citater her fra information

kristne fundamentalister med horrible holdninger

og det sidste citat fra herre

at de ved at sikre en socialdemokratisk ledet regering

jeg

er bekymret for hvordan de skal få indflydelse når der kommer et nyt flertal

begynder at diskutere med sig selv hvad gør vi så

hvor fru pia kjærsgaard jo ellers af og til har glædet sig over at hun

at på brede løsninger det var et af citaterne fra i dag og

samarbejdet mangler i

indflydelse i dansk politik bliver betydelig mindre når vi får et nyt flertal

person i kongeriget af og til når der så skal placeres et ansvar

når socialdemokraterne og socialistisk folkeparti foreslår at med en og tredive

initiativrige der skal beskattes ekstra i dag er det sådan at der alene i schweiz tyskland sverige norge østrig usa

jeg tror jeg vil drømme om den her sætning i nat

men jeg er parat til at diskutere

regeringen og dansk folkeparti har sænket skatterne uden at der var råd til at sænke

der har været tale om klokkeklare skattelettelser uden at man havde finansieringen i

hvilket reelt betyder voldsomme nedskæringer i den offentlige sektor

hvordan socialdemokraterne vil finansiere

at signalere meget meget tydeligt

at slut med de tider hvor man sagde

i princippet alle sammen enige om

i danmark men hvordan i alverden har man tænkt sig at skabe vækst

en kendsgerning at socialdemokratiske regeringer i tyskland england og sverige historisk set

marginalskatterne til mere end de var i anders foghs regerings tid

ikke hæver skatterne til mere end de var i anders foghs regerings tid

som venstre er i gang med om at vi bare vil beskatte danskerne fra hus og hjem

det er så tydeligt at

når vi får et nyt flertal

nedskæringsvejen og

bremser væksten og så er

vi kommer til at arbejde

vi når ikke mere timen er gået tak til den socialdemokratiske ordfører så er det fru pia kjærsgaard som ordfører for dansk folkeparti

dagen og ufinansierede skattelettelser det er altså sjovt at se hænderne blive rakt op inden man har hørt hvad jeg vil sige men det er man selvfølgelig velkommen til

men efterhånden har vi jo fundet ud af at hvis alle medarbejdere bare sådan skulle arbejde tolv minutter mere om dagen ville det betyde fyringer fordi det ville give overskud af arbejdskraft og vi har fundet ud af

ikke er alle om overhovedet nogen der skal arbejde tolv minutter mere om dagen en time mere om ugen eller

skattelettelser som efter venstreoppositionens opfattelse skulle være hele årsagen til at det har været nødvendigt at gennemføre genopretningspakken

den globale økonomiske krise bare er fløjet hen over hovedet på socialdemokratiet og socialistisk folkeparti men man har åbenbart været optaget af vigtigere ting end den globale økonomiske nedsmeltning sandheden er jo

indfaset styrker de de offentlige finanser med fem

for skatteomlægningerne naturligvis

og fordi vi igennem offentlige investeringer har forsøgt at sætte gang

fordi socialdemokratiet har villet bruge løs af pengene mens det gik godt i danmark

socialdemokratiet og socialistisk folkeparti insisterer på at bruge løs af flere penge som man ikke har og som man ikke kan skaffe på anden måde end ved narrestreger og tryllekunster

som man meget ambitiøst har betegnet som en plan nemlig den såkaldte fair løsning

for eksempel integrationen af de udlændinge der allerede

udlændingepolitik

at statsministeren varslede en ghettoplan der var ikke mange konkrete ord

nogle ting man gerne vil fremlægge så det skal der såmænd ikke

det er meget meget vigtigt ghettoerne skal lukkes for tilflyttere på kontanthjælp ledige eller flygtninge på starthjælp og hvis lejlighederne så ikke kan lejes ud

at smide familier

skal selvfølgelig fastholdes

en konsekvent linje over for unge der begår kriminalitet

realiteter at borgerne i danmark ikke alene dem der bor i ghettoerne men alle kan mærke at

med at gå at vi tolererer at det ikke er politiet men selvbestaltede grupperinger af unge indvandrere der sidder på magten i ghettoerne politiet skal genvinde kontrollen over ghettoområderne og på lang sigt

simpelt hen fysisk fjerner dem og så skal de mennesker selvfølgelig bo andre steder

men det skal gennemføres men ligesom problemet med udlændinge i danmark er antallet således er den massive tilstedeværelse af unge udenlandske kriminelle udenlandske problemfamilier og udlændinge der

bliver problemerne heller ikke nær så koncentrerede

i hvert fald ikke være den der står i vejen herfor tværtimod disse unge uromagere giver så mange problemer igennem hele vores velfærdssystem tingene hænger sammen

vi skal have mere og bedre undervisning nok ikke som en egentlig heldagsskole men alligevel

indlæring for vi tror at det ene afhænger af det andet

skal bruges meget mere koncentreret så bliver udbyttet større

at statsministerens store høje og gode ambitioner på folkeskolens egne vegne skal lykkes er at vi får genetableret ro orden og disciplin

vore folkeskoler at forældrene bliver draget meget mere

at

i virum i de gode kvarterer

forbehold

sagt for meget over for privatskoler

folkeskolen bliver aldrig verdens bedste folkeskole hvis man skal opleve at unge utilpassede indvandrere saboterer timerne så det reelt er umuligt at undervise de elever der ønsker

af en hundrede og firs graders eftersynet af folkeskolen og vi skal kunne håndtere den opgave

faktisk sikker på at en af årsagerne til at mange ressourcestærke forældre netop vender folkeskolen ryggen er at der ikke er tilstrækkelig med disciplin og dermed tryghed i folkeskolen når de ressourcestærke forældre genvinder tilliden til folkeskolen fordi der igen er skabt ordnede forhold

det faglige niveau igen for alvor hæves vi er i mange af de ambitioner for folkeskolen som statsministeren har fremlagt

og det skal de være og det ærgrer mig ganske meget at danmarks lærerforening

til konfliktstof vi burde alle sammen have en ambition om at gøre folkeskolen til verdens bedste lad os håbe

til det nye folketingsår der bliver nok at gøre jeg ved godt hvem der kommer til at tage slæbet det bliver de sædvanlige

så kan man sige at det er et ansvar over for den danske befolkning at vi løfter i flok i solidaritet fordi vi er ude i en situation hvor vi faktisk burde

som fru helle thorning schmidt forsøger at aflevere

og mange lynhurtigt afbrudte forhandlinger

jeg mener

at for solidt

det blev en lang ventetid det ved kun statsministeren

i arbejdstøjet det er faktisk meget hyggeligere man har egentlig en ganske god fornemmelse skulle jeg

hvor man føler at forligsparterne har set hinanden i øjnene

har en god mavefornemmelse

række spørgsmål fra medlemmerne i følgende rækkefølge vil de få ordet margrethe vestager per clausen henrik sass larsen ole sohn morten bødskov jonas dahl morten østergaard kirsten brosbøl astrid krag johanne schmidt nielsen john dyrby paulsen lone dybkjær

det vi diskuterer i de her dage er jo ikke så meget

mere om vores demokrati er sundt eller sygt

eller for rigsrevisionen som

at jeg har stor respekt for rigsrevisionen jeg har stor respekt for folkestyret jeg har levet med det i ganske mange år

konsekvensen over for ministre og over

en regering der synes at have mistet respekten

jo slet ikke nogen tvivl om at man forsøger at kaste så meget lys over det som det overhovedet kan lade sig gøre

da hele den her sag begyndte og det er godt og vel en uge siden indkaldte til samråd jeg kan forstå at der er kommet et ekstra samråd jeg kan forstå at både

statsministeren er kaldt i samråd

helt i orden det er nogle af de virkemidler vi har i den demokratiske

side i folketingets udvalg i samråd jeg

sådan at pressen omgående bliver orienteret

står og venter på hvad de forskellige kommer ud og siger bagefter

det synes jeg faktisk er en utrolig god demokratisk foranstaltning men jeg må nok sige

jeg bryder mig bestemt ikke om at man drager konklusioner uden at man har hørt de berørte

bliver nødt til at høre hvad de personer som har været inddraget i den her proces foreløbig kun i pressen

én ting til sine partifæller og noget andet

herre ole sohn sagde her for et par dage siden at det var i nærheden af en milliard

tv to news sagde det samme som statsministeren at der

en overbetaling på hundrede million

vil undlade at stille det polemiske spørgsmål som

at

at det ikke står lysende klart

godt vidst det synes vi var i orden fordi

vi har kun en

jeg tror nok at vi er nogle af dem der er blevet spurgt allermest og også i den kommende tid vil blive spurgt allermest vi kunne sådan set godt allerede i udvalget for forretningsordenen have sagt at nu lukker vi den her sag vi vil

mange sider af den her sag der er mange ting nu

mange mange instanser hvor det her kommer for

den grad forsøger

på som vi også

vedtagelse at sige

er det man har fremlagt i dag men for en uge siden ville man have samråd altså det er da lidt forvirrende for et par dage siden ville den nye statsrevisor socialdemokratiets gruppeformand herre carsten hansen have en rigsretssag

tidligere debat om hvilke

typisk kan man sige og stadig væk helt i orden at en første reaktion fra en politiker er et eller andet oppe at vende er at

nu vil man så have en undersøgelse som man har

men jeg må da formode at folketingets politikere der har

men jeg formoder at det må være holdningen

vi kan se at

er to konservative ministre

vi kan se at det i virkeligheden er de forkerte der nu kommer i klemme

helt åbenlyst er politisk

at man tog tyren ved hornene og sagde hvorfor ikke lade nogle

og et af argumenterne er jo at vi eksempelvis tidligere

og sagen presser på og så siger statsministeren som jo tidligere

er ret useriøst at bruge den her debat i folketinget til at diskutere det her problem i stedet for at tage det i folketingets udvalg hvor der kan samråd det ville da have været langt langt bedre hvis man havde brugt den her debat

fru helle thorning schmidt forsøgte

selvfølgelig skulle fremsætte det her forslag til vedtagelse på venstrefløjens vegne

hvad vil man med det her samfund

ved ghettoiseringen hvad vil man med den økonomiske politik væksten skolerne hvad vil man

i det hele taget altså det tror jeg egentlig der er en stor stor forventning

derude og følger den her debat jeg tror det her er meget meget svært forståeligt stof for at sige det ligeud

med en meget visionær tale om fremtiden

en lidt senere på dagen så der kommer visioner

vestager ret i at demokratiet er helt afgørende

ser magthaverne altså regeringen efter i sømmene og når vi indkalder til samråd

har vi jo ikke mulighed for at kontrollere magthaverne

og konsekvenserne skal

det på et oplyst og uafhængigt grundlag så frem for at

på baggrund af en polemik mellem regeringen og

vi lægger det over i en uafhængig undersøgelseskommission så får vi sagen frem

facetter og efterfølgende træffer folketinget beslutning om hvilke konsekvenser det i givet fald skal have

diskutere regeringens ufinansierede

altså at om det sker om en uge om fjorten

problemet i forhold til den her sag som jo faktisk har verseret ganske længe må man sige nu er den så er kommet frem igen

går fuldstændig ned hvis ikke man drager den konklusion som venstrefløjen gerne vil have bliver draget

på et ufuldstændigt grundlag

jeg nogen til noget men den her debat kan jo rejses i tide og utide altså det er jo kun

ikke om man kan sige at sige at grundlaget for

ønske en undersøgelseskommission er ufuldstændigt

det er jo en regering hvis embedsførelse er under temmelig hårde anklager hvis man ser på den her regeringsperiode i øvrigt altså at en minister ikke fortæller sandheden

samrådet eller i folketinget at der øjensynligt bliver begået benspænd for rigsrevisors muligheder

regeringen efter i sømmene og at

om der har fundet overbetaling

det er den mest fair måde

det vil jo gøre at det fuldstændige billede af

interesse at få alle skeletterne ud af skabene få diskuteret

jeg vil ikke forklejne det her det tror jeg heller ikke man

har hørt dansk folkeparti gøre vi har ikke fejet det ind under gulvtæppet vi har ikke bare stillet os tilfreds med det brev som blev afleveret til udvalget for forretningsordenen det er den ene side af sagen der er mange andre ting slettede mails som nogle siger og overbetaling som andre siger der er jo mange facetter i den her sag men hvis vi nu forholder

en minister skal afgive en korrekt forklaring i folketinget derom ingen tvivl ja rigsrevisor skal have sine ting men jeg synes stadig

spørgere der har været oppe her

man vil gå triumferende herfra man ønsker ikke at diskutere ghettoisering skoler vækstøkonomi veteranpolitik eu politik alle de ting som jeg tror interesserer danskerne rigtig meget og som jeg tror man har en forventning om

og det er jo ikke første gang at oppositionen udtaler at man ønsker en undersøgelseskommission i den her sag det har vi gjort gentagne gange

nu har vi muligheden for at få folketinget til at tage stilling til det

ønsker ifølge berlingske tidende også at få den her sag undersøgt

er ganske enkelt at hvis man vil have den her sag undersøgt til bunds de meget alvorlige anklager som er rejst mod ministres sandhedspligt over for folketinget spindoktorernes arbejde i ministerierne rigsrevisionens muligheder for at få indblik i den her sag

men en gang imellem

får man jo nogle tilbud som man føler det vil være rigtigt at afslå og det gør jeg

en undersøgelse sted men foreløbig

hvor politikerne har

kan da at borgerne danskerne svarer

det har da været en sag der har været meget medieombrust det har været en sag som er blevet drøftet og debatteret uden at

der sker noget som helst ved at man ikke tager den beslutning i

der sker noget som helst ved og jeg må stadig

at skyde i gang fra regeringens side fuldstændig uden at tage hensyn til statsfinanserne fuldstændig uden at tage hensyn til hvor man kunne få mest muligt

det her ikke drejer sig om politik det her er nemlig politik når det er rigtig politik

som herre jonas dahl siger mest muligt for pengene jeg tror i og for sig at

har fået temmelig meget meget for pengene jeg tror at der har været en enorm fordel i at de offentlige sygehuse har skullet oppe sig at de har følt at der var lidt konkurrence

have fået op til hundrede million kroner i overbetaling hvor andre politikere herre ole sohn

slået op uden at nogen som

så kan man sådan set forlænge det til to tusind og otte og to tusind og ni så nærmer vi os nemlig den ene milliard som der gentagne gange

som den borgerlige regering med den daværende sundhedsminister

udenrigsministeren havde sagt udenrigsministeren får lejlighed til at forklare sig i det her samråd og der synes jeg da bestemt at udenrigsministeren også

et system der jo i sagens natur ikke kan udtale sig på egne vegne medmindre det

set er problemet altså sagens kerne der sker netop ikke noget

er det vi har oplevet ved samråd og i spørgetimer jo det er at regeringen svarer som

har lyst til ukorrekt ufyldestgørende eller decideret i som tilfældet var med den daværende sundhedsminister i sundhedsudvalget

hvorfor lige præcis i dag altså om der går en uge om der går fjorten dage eller om der går to måneder ændrer intet i den her sag intet

det er derfor vi konsekvent afæsker

meget selektivt for ikke at kunne konstatere

en beklagelse fra udenrigsministeren over

hvor man i hvert fald benægter eksistensen af en rapport i et samråd som man

et udvalgsspørgsmål har bekræftet

har med sygehusene at gøre det var udelukkende af den årsag det

faktisk i forhold til det herre morten østergaard siger

på vores kontorer og laver noget arbejde eller vi tager et møde ude i landet

og det vil væk fastholde at på en dag som denne hvor diskuterer statsministerens

at der har fundet overbetaling sted

at ministeren i det her tilfælde sundhedsministeren altså den forhenværende sundhedsminister den nuværende statsminister skar igennem fordi der skulle være en overligger

ville give noget privathospitalerne ville have noget andet

den forhenværende sundhedsminister nuværende statsminister forholder sig til

har sagt et par gange og godt vil gentage

der er så blevet nævnt

så jeg tror man skal være meget forsigtig med

hvis i virkeligheden mener det samme som jo altså så har været regeringens baggrund for

for

at en overbetaling

da fru helle thorning schmidt kørte frem med det samme som

høre

alvorligt når man bliver ved med at slynge tal som hundrede million

er sket i forhold til privathospitalerne har været en meget god ting

få ret i sin rigsretsanalyse

bolde i luften i den her sag også i forhold til hvad der skulle gøres og som sagt

godt sige men jeg synes stadig væk

det er lodret strid med

komme meget nærmere ind på det end de mange svar

hvad skal til

uvildig undersøgelse af den meget alvorlige sag som vi diskuterer i salen

ikke får nogen ordentlige svar hvis nu

forlangte ro orden og disciplin i folkeskolerne man kunne måske ønske at dansk folkeparti startede med at skabe ro orden og disciplin i regeringen

holdt hånden over regeringen i forskellige sager og den

ind og

sige at når der er en sag så undersøger

med det samme kunne det ikke være en god idé

eller er modstanden mod den undersøgelse

er bange for hvad undersøgelsen vil afdække

opstået det er det jo overhovedet ikke

over hvor mange gange vi har holdt hånden over regeringen

kunne jeg også udarbejde en hel liste over hvor mange gange venstrefløjen har råbt højt og undersøgelseskommissioner og dommere og jeg ved ikke hvad det er ikke sket få gange

også regeringen er meget glad for

regeringen adskillige gange og ved adskillige lejligheder men tilbage til den her konkrete sag

helt klart sagt

skal en undersøgelse til men om det bliver om to

i forhold til vores egen position i forhold

naturligvis

men jeg finder det noget odiøst at man rejser sagen i dag med et forslag til vedtagelse hvor oppositionens leder som det hedder statsministerkandidat fru helle thorning schmidt

om politik det er fint det er det vi gerne vil og så slutter af med et forslag til vedtagelse som udelukkende har med det her

hvorefter venstrefløjen alene skyder løs på det en gang imellem

om vi står over for en udenrigsminister der

der blev stillet selv om det var temmelig tindrende klart hvad der blev spurgt om

hundrede million kroner sådan

nødvendige papirer og en tidligere sundhedsminister

de grundlæggende vilkår for demokratiet der pludselig bliver

soberhed og folkestyre og at nu skal vi endelig passe på at vi ikke gør noget i forhold

og

hvor venstrefløjen

at hun simpelt hen synes det er i orden at vi har en udenrigsminister der ikke taler sandt at vi har en statsminister der siger

vi har en rigsrevisor

vi andre er renere eller noget som helst andet

at gøre også tidligere regeringer har

ro og

statsrevisorerne og rigsrevisionen har haft den sag

at det er i orden at en minister

har vi overhovedet ikke givet udtryk for tværtimod og

sandheden er jo fra tid til anden ubekvem og sandheden om sagen om overbetaling er jo

er blevet overbetalt men blandt andet også at der er blevet givet fejlagtige oplysninger i samråd at der er givet forkerte svar i denne høje sal og ikke mindst at der er blevet forholdt rigsrevisionen informationer og så er det vel ikke underligt at vi i

sagt meget klart og tydeligt at i sidste ende

når der for eksempel holdes et samråd og så konkluderer men sandheden er jo blot den

jeg kunne se at det var et af de her maskinskrevne fabrikerede spørgsmål som er givet oppe fra

dukkede op med useriøse ting det vil altså sige

et grundlovsbrud som er begået af en tidligere skatteminister at det er useriøst at grave

som som har vildledt folketinget i

antallet af sager er jo ganske mange og derfor er spørgsmålet hvor mange gange endnu skal vi opleve

herre

men det jeg har lyst til at sige

et om at beskrive udenrigsministerens adfærd i den her sag og jeg vil sige

borgere i danmark der med rette kan føle sig forurettet men

det enkle faktum at statsministeren

afslutning på alle de mange spørgsmål som jeg tror

at patienterne har mulighed for at blive opereret inden for en måned det var først to måneder nu det en måned

fremgang vi skal have skabt nye arbejdspladser

for både erhvervsliv og lønmodtagere og vi skal turde satse på uddannelse flere skal have en uddannelse end tilfældet er i dag og de skal have en bedre uddannelse end i dag vi skal skabe mere viden vi skal skabe nye ideer gennem forskning og vi skal have den nye viden i arbejde så vi bliver mere produktive og mere innovative vi skal udvikle det velfærdssamfund som har gjort danmark stærkt vi skal have et samfund hvor alle har en chance og hvor ingen bliver ladt i stikken det kan lade sig gøre men det kræver at vi forstår alvoren i den situation vores land befinder sig i de lette løsningers tid er forbi nu er tiden inde til at handle i tirsdags talte statsministeren og det var på mange måder en god tale

retorisk det var i hvert fald en lang tale men jeg synes ikke der kom nogen svar på hvad vi stiller

med de udfordringer vi står med her og nu statsministeren opstillede en række mål men det er alt sammen noget der skal nås i to tusind og tyve to tusind og tredive eller to tusind og halvtreds statsministeren kommer altså ikke selv til at stå på mål for nogen af de flotte målsætninger

den tid er statsministeren jo for lang tid siden ude af dansk politik måske nyder han et velfortjent otium måske har han fundet en ny plads i samfundet hvem ved måske direktør på et privathospital det er jo ikke til at sige med sikkerhed danmark

eller problemer om man vil og lad os være ærlige mange af dem er desværre selvskabte danmark har tabt alt alt for mange arbejdspladser i byggeriet i industrien og mange andre steder og der er gjort alt alt for lidt for at skabe ny vækst andelen af unge danskere der får en ungdomsuddannelse er faldet vi halter nu bagefter lande som polen og ungarn

de år hvor der var opsving i danmark vi er et af blot to lande

på klimaområdet danske job inden for klima og energiområdet ryger

med lomborg og de mange år med en slatten og uambitiøs indsats som den tidligere statsminister sagde vi tog fejl det betyder at vi simpelt hen rutsjer baglæns på en række af de vigtige dagsordener vi taber terræn og det nytter ikke at statsministeren fralægger sig ansvaret og kaster al skyld på den internationale krise

det er jo netop derfor den er international dansk økonomi er i krise fordi regeringen og dansk folkeparti gav skattelettelser mest til de rigeste som der ikke var råd til og undskyld mig derfor får det også lidt komikkens skær når bankdirektørens og privathospitalernes gavmilde giver statsministeren nu kræver et opgør med gavementaliteten foran os ligger et stykke regulært arbejde der skal udføres danmark er et stærkt land og vi kan nå utrolige resultater når vi hjælpes ad men det kræver både hårdt arbejde ansvarlighed og nye ideer og det kræver en ny ledelse af danmark danmark er nemlig klar

opbygget en stadig stærkere alliance som har udviklet solide politiske svar

vi er klar til at skabe en ny dynamik i danmark men vi vil ikke gøre det alene vi vil gerne række hånden ud til alle de gode kræfter i vores samfund som vil være med en af hovedingredienserne i opskriften på at få danmark op i gear er uddannelse det er helt afgørende for dansk konkurrenceevne at vi ligger i top når det handler om uddannelse ellers taber vi kapløbet om fremtidens velstand sfs hjerte banker for den danske folkeskole den er vejen til succes og den er vejen til fiasko det barn der bliver tabt i

kun hvis vi prioriterer folkeskolen og tager den alvorligt det er simpelt hen ikke godt nok at sige at danmark skal være nummer syv

anden liste i år totusindoggrønlangkål når virkeligheden ude i kommunerne er at der skæres ned på skolerne i fire ud af fem kommuner skæres der ned på skolerne og mange steder er det ret blodigt så sent som i dag er der kommet tal fra ritzau der taler om voldsomme nedskæringer på folkeskolen i sf vil vi satse på folkeskolen ikke om mange år men her og nu vi har brug for en reform af folkeskolen hvor vi løfter det faglige niveau og sikrer at alle børn tidligt lærer at læse skrive og regne

vi ikke glemmer at styrke børnenes kreative sider derfor vil en ny regering indføre tolærerordninger i dansk og matematik i folkeskolens mindste klasser lektiehjælp og læsehjælpsgaranti det kan vi regne med når sf kommer med i en regering danmark har brug for vækst og nye arbejdspladser de seneste år har vi set hvordan byggeriet er gået i stå og lyset er blevet slukket

på fabrikkerne dygtige medarbejdere har fået fyresedlen det har skabt utryghed i mange danske familier og det har gjort vort land fattigere i en situation med et spirende opsving kan det være dødsensfarligt at bremse for

vi risikerer at sætte danmark i stå sf har sammen med socialdemokraterne fremlagt et solidt bud på

vækst nye job og holdbarhed i dansk økonomi i første omgang fremrykker vi investeringer sætter gang i byggeriet og skaber nye private arbejdspladser og senere når væksten er tilbage beder vi danskerne om at arbejde lidt mere så vi får skabt holdbarhed i dansk økonomi hvis vi i gennemsnit arbejder en time mere om ugen eller tolv minutter mere om dagen vil det forbedre dansk økonomi med femten milliard kroner altså først gang i væksten og så sammen arbejde os ud af krisen

løsning men det er en fair løsning som betyder at vi kan undgå de massive nedskæringer på skoler

børn handicappede og ældre det danmark som jeg arbejder for er kendetegnet ved et sundt og stærkt erhvervsliv vi har en fælles opgave på tværs af partiskel i at udvikle gangbare svar på hvad danmark skal leve af

en moderne erhvervspolitik vil vi skabe en ny og bæredygtig vækst i stedet for at fortsætte de gamle og ineffektive

skal vi turde satse de steder hvor vi har den bedste position og den bedste vinderchance i den globale konkurrence det er vi parate til med målrettet støtte og skattefradrag for virksomhedernes klimainvesteringer hvis vi fortsat skal have et højt

skal vi gå foran på områder som energiteknologi miljøteknologi biotek og sunde fødevarer

også helt håbløst at regeringen har skåret programmer til udvikling af energiteknologi ned til sokkeholderne sådanne nedskæringer skaber altså ikke nye arbejdspladser tværtimod vi har en af verdens bedste offentlige sektorer og det skal vi blive bedre til at udnytte erhvervsmæssigt

skabe løsninger der også kan sælges i udlandet

bruge vores plejesektor som et springbræt for et nyt erhvervseventyr inden for velfærdsteknologi og så skal vi i et tæt samarbejde med erhvervslivet udvikle danmarks brand som en grøn nation en nation der er åben over for omverdenen

på miljøområdet også i forhold til menneskerettigheder

i øvrigt glemt at spørge skatteministeren om han måtte optræde på sfs landsmøde men jeg tror nu han troede at det måtte man godt i et land med ytringsfrihed uden at spørge statsmagten jeg vil gerne kvittere og sige at sf heller ikke er bange for erhvervslivet vi har en fremragende dialog med store dele af erhvervslivet og den dialog vil vi selvfølgelig fortsætte og udbygge selv om klimaspørgsmål ikke fylder det samme på mediernes dagsorden som de gjorde under klimatopmødet

er problemerne desværre ikke blevet mindre vi har stadig en bunden opgave i at reducere vores forbrug af

at det ikke er dyrere at gå den grønne vej end at gå den sorte og

også positivt at klimakommissionens formand så klart har slået fast at der er masser af danske job i kommissionens forslag målsætningen om at blive fri af olie og gas i to tusind og halvtreds deler vi

målet nås skal vi have klare anvisninger klare delmål

om hvilke virkemidler vi bringer i kraft

sidst knytte et par bemærkninger til situationen i ghettoerne vi har på det seneste været vidne til en række episoder med skud påsatte brande og utilpassede unge som laver hærværk og ballade og skaber utryghed situationen er alarmerende når politiet advarer om at det er jungleloven altså den stærkes ret der råder i ghettoerne vi skal aldrig nogen sinde acceptere at det er dem med de største muskler eller dem med de fleste penge der får lov til at bestemme hvad der er lov og ret i et område i danmark gælder

hvor familier handler tingene af på egen hånd når det handler om

trusler røveri og anden kriminalitet vi er som altid klar med løsninger som løfter de unge ud af kriminaliteten

og færre i banderne men lad mig sige det meget tydeligt

også klar til at bruge jernnæven så de mennesker der chikanerer og truer andre mærker en omgående konsekvens der skal sættes ind med politi døgnet rundt til der igen er trygt og respekten for myndighederne genoprettet vi skal have bedre beskyttelse af vidner ingen bør undlade at vidne af frygt for repressalier og vi skal støtte

civilsamfundet ved at uddanne tillidsofficerer som kan være bindeled mellem borgere og myndigheder og løse konflikter inden tingene eksploderer

efter vores opfattelse er brug for en national kriseplan som kan genskabe trygheden og sikre fremgangen i de udsatte boligområder derfor opfordrer jeg til at regeringen indkalder alle folketingets partier til et bredt samarbejde regeringen og dansk folkeparti lovede danskerne at få styr på integrationen

de magtede det ikke regeringen og dansk folkeparti har været ensidigt optaget af

økonomien for de mest velhavende i

et system hvor patienterne har nogle rettigheder og kan gå over i det private hvis de skal vente mere end en måned

få fat på det generelle billede nemlig at det vi gør i en fair løsning er at vi bruger rigtig mange penge

at herre peter christensen havde været inde at kigge på tallene

kan derfor formentlig også genkende at vi hvert år tilfører sygehusene tre

også i forhold til det regeringen har gjort og det gør vi jo for at undgå de lange ventelister der er er på vores sygehuse det der bekymrer os

de livstruende sygdomme er det lange forløb indtil man bliver diagnosticeret så en behandling træder i kraft det siger kræftens bekæmpelse også at det er der problemet ligger

prioritere kræftbehandling derfor sætter vi også penge af til det men det ændrer jo ikke ved at danskerne

har de den her tryghed

springfinger på et tidspunkt jeg synes da at det

jeg synes det er et meget stort ord at tage i sin mund at beskrive den nuværende situation som en situation der er karakteriseret af tryghed det vi hører fra kræftens bekæmpelse senest da vi spillede ud med s og

fælles kræftplan er at ventetiden inden behandlingen går i gang er alt for lang og at det gør at vi mister nogle nogle mennesker det andet er at hvis man kigger på de medicinske afdelinger med de ældre langtidsmedicinske patienter

ikke ordet tryghed der i første omgang falder en i

er nedskæringer på tilbuddet til de ældre patienter der ligger og venter på vores langtidsmedicinske afdelinger på sygehusene vil christensen

igen nye tal på ventetiden til psykiatrien og ikke mindst børnepsykiatrien så jeg synes ikke

godt bekræfte fru henriette kjærs generelle indtryk af mig

hver gang vi møder en konservativ der er i havsnød

de tryggeste havne

overhovedet får mulighed for det så kom endelig hvis der er noget vi kan hjælpe

er formand for det her parti fungerer det sådan at vi går ind og laver aftaler

er det klart at vi det for sjov skyld jeg kan fuldstændig berolige fru henriette kjær med at når hun læser en eventuel kommende regerings regeringsgrundlag

der stå at de nuværende regler for så vidt angår fire

københavn hvor man så

den organisation det det eneste rimelige

pia kjærsgaard for de pæne ord det er jo altid dejligt at

vores ønske i den her debat er at tegne en helt anden front end den dansk folkeparti er optaget af

der har en almindelig sådan fjendtlig

anderledes syn vi vurderer ikke mennesker på deres religion deres tro deres etnicitet deres påklædning eller deres spisevaner det mener vi

afgørende er om man deltager på den demokratiske bane eller ej når vi har en organisation som hizb ut tahrir der helt konsekvent ønsker religion over politik som ikke er enig i kvinders ligestilling som ikke er enig i synet på børn og synet på demokrati og

fører vi den samme kamp mod dem som vi fører mod alle andre reaktionære strømninger i det her land så er det rigtigt at vi ikke

skal forbydes i det danske samfund

man ikke laver tingene om efter et valg og det synes jeg vælgerne skal vide det er simpelt hen fup

tak for de pæne ord de er næsten overstrømmende

ganske speciel situation at stå på en talerstol og blive bebrejdet at man siger ord undskyld mig

en underlig beskyldning så vil jeg foreslå at vi laver en folketælling

at tælle dem og se hvem der har flest jeg medgiver at

tror også dansk folkeparti har nogle dygtige nogle

og nye arbejdspladser det var nogle af de ting som ordføreren var inde på

når man hører de her ord problemet er

politik i det der bliver sagt af

hvordan hænger det sammen

hvor mange milliarder

kommer i skattestigninger

både herre peter christensens og herre simon

spørgsmål understreger vores forslag om behov for mere dansk og regning i de små klasser for det er da indlysende at hvis man kun læser den første bilagsside så går man galt i byen jeg tror at herre simon

opmærksom på at en del af fair løsnings

til dem der arbejder hårdt det er derfor vi øger beskæftigelsesfradraget har man fuldstændig overset

man hoppet på venstres propaganda i det her det vil jeg meget advare

fire kryds vi beskatter det usunde de penge vi får

bruger vi til sundhed vi beskatter bankerne for få penge til skoler vi beskatter

er helt rigtigt opfattet at vi vil beskatte de usunde ting men det er jo ikke nogen statshemmelighed herre simon emil ammitzbøll afslører vi er faktisk offensivt gået ud og har gjort opmærksom på det fordi vi ønsker det

sukker cigaretter og oven i købet pibetobak fordi det er usundt af de penge vi får ind

får brudt nogle af de kurver der er uheldige i

til menneskers sundhedstilstand det står vi gerne ved vi har selv oplyst om

bankerne som vi har holdt hånden under i de her perioder hvor de ikke har opført sig specielt ansvarligt

en periode hvor bankernes overskud igen

sikre at nogle af de penge de tjener blandt andet fordi samfundet holdt hånden under dem

kommer almenvellet til gode ved at sikre at de også skal betale lønsumsafgift

der bruger vi til at styrke det her samfund med ved at lave en folkeskole der er så bomstærk at vi ikke taber så mange elever som tilfældet er i øjeblikket det synes vi er en rigtig god

desværre også radikale venstre at en stor del af regningen på alt

med store nedskæringer i dagpengene når der kommer et nyt flertal står vi altså i en situation med rigtig mange arbejdsløse

en underkendelse af hvor alvorlig situationen er for de mennesker der bliver ledige

folkeparti tager fra de arbejdsløse ved at halvere dagpengeperioden tager vi ikke væk så vi har

penge til at sikre at man kan fange de arbejdsløse

at vi skal undgå at de her mennesker falder igennem og falder ud af dagpengesystemet det er der mange muligheder for

er arbejdsløse hvor kompensationsgraden jo er faldet de seneste år så er der hele uddannelses og

er at man faktisk vil sikre at folk ikke falder ud

det afgørende er at vi kan etablere det fru line barfod også nævner

fundamentale sikkerhed under mennesker der bliver ramt af ledighed

vi ved at ledigheden i øjeblikket rammer rigtig hårdt ned blandt de unge vi ved at den rammer specielt nogle områder eksempelvis er nordjylland et

sikre at man ikke falder igennem vores dagpengesystem et helt afgørende spørgsmål jeg siger så bare at når vi skal i gang med de konkrete drøftelser om hvordan

vil der være fire elementer der er helt afgørende for os at drage ind i debatten det er dagpengeperiodens længde det er uddannelse og rådgivning det er hvordan

og så er det selvfølgelig også kompensationsgraden det er ganske hårdt at blive ramt af af ledighed og oven i det opleve

ramme små og mellemstore virksomheder det er forbundet med den

enkeltes opsparing jeg har svært ved at se hvordan afgifter på det usunde det var det vi diskuterede før i

når vi er rundt at snakke med dem om at vi bliver lidt mere ambitiøse

de her dagsordener sætter nogle højere standarder

det at sætte højere standarder er erhvervsfjendsk nej det er ej vi har nogle virksomheder der ligger så flot i forhold til energiforbrug eller i forhold til

kvalitet af deres produkt at de har et ønske om at vi hæver barren og sætter højere standarder så vores ønske er jo

er rigtigt at folk der driver egen virksomhed også spiser slik det tror jeg da man kan formentlig også godt argumentere for at der også findes folk der driver egen virksomhed der ryger pibetobak og at det derfor er en straf mod erhvervslivet at

selektiv i sin argumentation det der er hovedproblemet for dansk erhvervsliv i øjeblikket er at der mangler retning

på bagsiden af den her krise der nytter det ikke

større mål for at sikre at danmark er i stand til at løfte sig

hvor vi er rigtig rigtig gode og det er det tror jeg der er grunden til at der er rigtig mange virksomheder i øjeblikket der synes det er sjovt at snakke med sf vi glemte sidste gang

virksomhedssektor

søvndal hvordan hænger det sammen

arbejdsmarkedskommissionen der pegede på at det var en rigtig god idé

dengang gik venstres daværende skatteminister herre kristian jensen ud og sagde at det var en rigtig god idé han sagde så ti minutter

og så kun fem minutter om fredagen så kunne man komme lidt hurtigere hjem til familien men det var en idé som alle roste dengang inklusive dansk arbejdsgiverforening og virksomhedslederne så kommer vi med forslaget og så er man pludselig uenig i det det synes jeg viser noget om at navlestrengen

mellem de borgerlige partier og dele af erhvervsorganisationerne

det er dybt uansvarligt at gå ud og tale den her dagsorden

vi ved at vi får brug for at der bliver arbejdet og præsteret mere hvis danmark skal klare sig i den internationale

meget godt den totale opgivenhed der er hos dem der regerer det her land i øjeblikket altså for det nuværende flertal er det et spørgsmål om

det antal job der nu engang er i danmark

skal man selvfølgelig bare synke ned og lade stå til vi er nogle der har en lidt større ambition på danmarks vegne om at vi kan genskabe væksten i danmark

at genskabe troen på at der kan arbejdes og produceres i danmark

øge effektiviteten hvis det lykkes os at få flere igennem uddannelser hvis det lykkes os at opdyrke nye markeder hvor der i dag er for lidt ambition

skal skabe vækst i danmark mener herre villy søvndal at højere skatter

bruger det forkerte tal men lad det nu være

kan forestille sig at man kan skabe vækst i et samfund der betjener sig af højere skatter

fire områder vi beskatter det usunde undskyld mig bliver danmark

at vi mister femogtredivetusind mandår i form af folk der holder i kø rundtom i københavn bliver danmark fattigere hvis bilisterne ikke skal holde i københavn nej vi gør

bliver danmark fattigere fordi bankerne skal bidrage med deres overskud til at sikre uddannelser nej danmark bliver ikke fattigere

næsten den samme skat som de

konsekvensen af

noget jeg selv har siddet og regnet på eller

det er s og sfs eget udspil

er sådan set rigtig glad for spørgsmålet for det giver mig jo lejlighed til at gentage de tal vi har fra en fair løsning og som i øvrigt er videreført fra fair forandring

beskatte hurtige spekulative aktiehandler og

til at sikre at

får fem tusind kroner mere om året fem tusind kroner mere

være rigtig svært at finde ret ret mange pensionister der vil synes

kan man ikke finde et menneske der ryger for eksempel tres cigaretter om dagen og som på alle måder lever så usundt

kan tvinges over en eller anden grænse det vil jeg bestemt ikke benægte men undskyld mig hensigten med de her

fair forandring side fem og tredive

sikre at vi løfter dem der kun har den nøgne folkepension op til et niveau som vi synes de har fortjent vi synes det er synd at man hvis man har brugt et helt liv

er på så lavt et niveau som vi ser i øjeblikket det er derfor vi udfordrer dem der har tjent rigtig mange penge de seneste år med at de skal være med til at finansiere

at hæve folkepensionisternes beløb for dem der kun har folkepensionen og ganske lidt ved siden af det synes vi er et rigtig godt

vi har selvfølgelig også den tro at når vi går ud og hæver afgifterne på de mange usunde ting får det den ændring for os alle sammen at vi overvejer

sand

det gjorde jeg allerede under en tidligere og det

skal man lave rigtig mange tankekonstruktioner men de kan laves for at nå frem til den udregning

hvis man mister sin sundhedsforsikring hvis man ryger tres cigaretter

vil jeg ikke benægte at der kan findes enkelte der bliver ramt af det her men det er jo også

til alle tv seerne hvor man gerne ville have alle vælgerne

komme til at tegne nogle totalt misvisende billeder undskyld mig

de hurtige aktieavancehandler for at sikre at der er rigtig mange penge som vi så specielt bruger

have en agitatorisk evne som jeg tror

som fru helle thorning schmidt kom af sted med at sige i tv i aftes så enkelt er det jo i oplægget

får en forhøjelse af pensionstillægget det er talt med i sfs egen opgørelse når man så når frem til

hvordan kan herre villy søvndal så sige at

politik er fantastisk vigtigt at man får tegnet de rigtige billeder og ikke de forkerte billeder

pensionstillægget for pensionister den anden del bruger vi

svært at forsøge at få en seriøs diskussion med

forstå at heller ikke de udtalelser holder vand

budget som et resultat af de skattestigninger som s og

i den politiske debat altid får tegnet et rigtigt billede af hvad konsekvensen er det rigtige billede af s og sfs udspil både for så vidt angår en fair løsning og fair forandring er at nogle

siger at man vil give fem tusind kroner ekstra

skatteoplæg

vi går ud med et oplæg der betyder at vi hjælper folkepensionister med fem tusind kroner om året men vi synes

og det gør vi i form af at vi går ud og beskatter dem som har tjent rigtig meget i den periode hvor venstres ordfører med flere har haft magten i danmark her er der velhavende som er blevet rigtig velhavende vi bliver så bebrejdet at vi går ud og tager penge ind fra dem der er millionærer og dem der handler rigtig meget med aktier det synes venstre og andre er uretfærdigt fordi det rammer ned i deres kernevælgergrupper men det gør vi fordi vi stadig er optaget af noget

udlændingepolitik skal fortsætte når det gælder fire

et af sine svar

jeg forstår sådan set godt den store interesse for hvordan

enighed blandt den kreds af partier der har magten pt jeg forstår godt at

må fylde rigtig meget i også hos dansk folkeparti

sige at jeg synes enigheden er langt langt større i

dem der støtter den nuværende regering

hvor besværligt det er mellem de partier der støtter den nuværende regering

iagttager med næsten frygt og bæven hver morgen når man står op til morgenradioavisen

de undrende borgere ude

en meget frisk fyr

bemærkning om at folk siger at ham villy søvndal er

dansk folkeparti det er en integrationsaftale som s og sf indgik i august to tusind og otte og her redegør vi i fjorten punkter for hvilken

både min opgave og andres opgave

går rundt og tvangsopløser

jeg kan i øvrigt ikke genkende den generelle præmis der var for spørgsmålet nemlig at erhvervslivet skulle være skræmt over mødet med sf

de er lidt skræmt over om det betyder at der kommer nogle brutaliser fra venstre efter dem fordi de har mødtes med sf det kan man sådan godt mærke at de er lidt trykkede ved men hvis de vil fri af den

intimidering så vil de rigtig gerne mødes med sf jeg kan faktisk ikke huske at jeg har brugt

tiden til at besøge så mange virksomheder

søvndal

medtaget forhøjelsen til pensionisterne de øgede afgifter endda skrevet at det er et

gå ind i den debat som jeg synes vi har været grundigt rundt

var jo sådan set at redegøre for at man altid

nogle fordrejede billeder hvis den her debat skulle efterlade det indtryk at pensionister ikke vil

fordel og meget stor fordel af s og sfs udspil

fair løsning så vil man have efterladt et forkert indtryk

cigaretter og så videre de penge vi får ind

der bruger vi på at forbedre sundheden

det ene kryds det andet kryds vi laver er at vi går ud og beskatter bankerne for dem har vi holdt hånden under i nogle år de tjener rigtig godt med penge i øjeblikket og de penge vi får ind der bruger vi til bedre folkeskoler det tredje kryds er at vi går ud og beskatter dem der

rigtig mange penge i de år vko har haft magten det er millionærerne og det er

tjent mange penge på hurtige spekulative aktiehandler de penge vi får ind

der bruger vi til at sikre pensionisterne en bedre økonomi for

nogen som helst ordfører i at drage nogen som helst konklusion jeg synes bare at jeg

at påtale når det er en forkert konklusion

og sagde hvad den generelle virkning er af det vi laver fra s

det er at folkepensionisten får gevinsten

vi laver folkepensionisterne vinder

også godt sige at jeg egentlig synes det er lidt ærgerligt hvis man har det

højeste drøm hver morgen når man vågner nok er at

er at genskabe et samfund i vækst det er at bryde med den passivitet den nedgang som sker under det nuværende vko flertal det er at genskabe en ordentlig velfungerende offentlig sektor hvor vi ikke går rundt og skærer ned på de ældres hjemmehjælp som tilfældet er i øjeblikket hvor man ikke skal ud at afskedige sygeplejersker og læger på

ønske om korte bemærkninger fra følgende margrethe vestager per clausen simon emil ammitzbøll carsten hansen jonas dahl ole hækkerup karl h

om grundholdningen

at være åben og sanddru over for folketinget og over for rigsrevisionen

til ikke at

et notat til den konservative formand den nuværende udenrigsminister

at man havde betalt for meget

den daværende konservative sundhedsministers

skulle

forklaringen på at en konservativ minister

så er det

det var ikke kun på grund af revynummeret det var sådan set fordi jeg så

at tale mere om reformer

jeg meget begejstret for

at udenrigsministeren har advaret imod at man sætter skatten ned

at så det vil vi gerne høre

røget fra en sjette en trettende plads på listen over verdens rigeste lande i

de eneste

når

snakke om hvordan det var at lede landet og være stolt af de resultater man har leveret det må man jo så sandelig sige i de seneste

er til folketingsudvalgene og endelig er

om

finde ud af hvor langt de konservative egentlig vil gå i den sammenhæng derfor har jeg et

så skulle vi jo også have grebet ind da sundhedspersonalet strejkede da gik vi jo ikke

en moral og

og gav sygeplejersker og sosu assistenter mere i

præcis de mennesker der ventede nemlig patienterne

i den periode

de gyldne haner altså om hvor længe

oplysninger man beder om fra ministerierne at ministre skal holde sig til sandheden og hele sandheden i folketingssalen og i samråd

forholde sig til

jo i et samråd den trettende maj benægtede

ikke nogen stor rapport men interne papirer og jeg citerer der er ikke tale om at der findes nogen rapport der er tale om at der findes et internt stykke arbejde som vi stadig

benævner man selv papiret

så var det rigtige vel at få renset

lad dem svare for sig selv

i tro tjeneste til den regering som de hver eneste

har bevæget sig ud over grænserne

talt fuldstændig i overensstemmelse med sandheden siger han til politiken den

er blevet givet meget ukorrekte svar

rigsrevisionen mener det sundhedsministeriet

er altså

fælles sundhedsvæsen ikke havde betydet

en hel milliard kroner mere

at regeringen insisterede på at vi skulle underminere vores

privat sundhedsbehandling i danmark det har man indført

at det var det konservative folkeparti

men så ellers til noget helt andet ordføreren brugte en hel del tid på at sige at vælgerne skulle vide hvad der venter dem

at det var de konservative der rejste debatten om at vi betalte for meget for privathospitalernes behandlinger det synes jeg er

evner til både at tænke og regne

sig selv en gang imellem

må min konklusion være at begge ministre

både her i salen og i udvalget

undersøgt til bunds må min konklusion stadig være at begge ministre

i folketingssalen

være en god idé at at de konservative

sige at det konservative folkeparti var meget stolte af at være med til at lede landet altså vi er nogle der har en lidt

de konservative selv så vil jeg vende tilbage

er det jo fordi det har taget hundrede år og en sommer at få de der relevante akter som fru henriette kjær taler om altså hvis de nu var kommet med det samme

imod de private hospitaler jeg kan forstå at herre peter christensen mener at der ikke er overbetaling men fru henriette kjær siger noget helt andet hun siger nemlig at nu skal de

og

hvad med ministeransvarlighedsloven er det konservativ politik at ministeransvarlighedsloven

at man ikke som minister bluffer i folketingssalen professor i forfatningsret jens elo rytter er af ritzaus bureau

citeret for følgende omkring udenrigsministerens vildledning af folketinget umiddelbart passer det

at spørge om vildledning af folketinget og overtrædelser af ministeransvarlighedsloven er konservativ kutyme

politiken i dag kunne man læse

daværende sundhedsminister herre jakob axel nielsen også har talt usandt i folketinget juraprofessor henrik palmer olsen er endnu en som jeg så kan hive frem

man må ikke lyve for folketinget det er klokkeklart

konsekvenser hvis det sker for ordføreren kommenterede jo ønsket

om en uvildig undersøgelse af den her sag med at oppositionen er ude i

ind i de ministerbiler

ikke skjuler notater i ministerierne

de otte hundrede og ni og halvfjerds million

fejlmelding jeg tror ikke på recession recessionen blev til virkelighed trods regeringens besværgelser og udtalelsen fra

som derfor ramte danmark unødig hårdt så meget desto mere bemærkelsesværdigt er

men præcis som man

kan man heller ikke tale sig ud af krisen jeg deler fuldt ud ønsket om at skabe fornyet optimisme i det danske samfund

til at skabe grobund for optimisme gennem handling

som sjældent før i de kommende år

der vender underskud til overskud på de offentlige budgetter er der ikke grund til optimisme

er der ikke grundlag for optimisme rundtomkring i det danske samfund kigger man forundret på christiansborg aldrig har så mange erhvervsledere så skarpt og så berettiget

regering for manglende evne og vilje

skrantede økonomi og skabe grundlag for bæredygtig vækst borgerne følger med måben talkrigen mellem landets ledende politikere

flere børn på gul stue skæres i timetallet i folkeskolen og skabes forringelser i omsorgen for

eller børn med særlige behov jeg tror at de forstår det så udmærket når nationalbankdirektøren de økonomiske vismænd ja selv formanden for kommunernes landsforening alle som én siger at det eneste der

reformer nationalbankdirektøren var soleklar sagde venstres ordfører tidligere i

er han også i vurderingen af efterlønnens snarlige afskaffelse

og unges muligheder på frie skoler efterskoler højskoler på erhvervsskoler gymnasier og produktionsskoler for venstre har mistet modet når det

i viden det mest karakteristiske for regeringens politik

for vi lytter også til økonomer

direkte mod gældsfælden i løbet af de ti minutter jeg taler nu

og ti året rundt og udsigten så langt

rækker er fortsat gældsætning gældsætning som betyder renteudgifter og afdrag som overlades til børn og børnebørn

i to tusind og tyve

udsigten til vækst er lige så sørgelig som vko’s gældsætning af danmark

med en håndholdt beskæftigelsesindsats enkle og gode muligheder for at rekruttere i udlandet og et fortsat arbejde med skatten for at få lavere skat på arbejde

og forurening det bringer orden i økonomien så vi kan afvikle gæld

væksten kommer ikke af sig selv

og målrettet investerer i forskning og i uddannelse

danmarks første egentlige innovationsstrategi at vi bruger offentlig efterspørgsel og udbud på noget der skaber innovation

udvikles og ændres

det så vigtigt hvorfor al denne snak om økonomi om gæld og vækst

når vi går så meget op i det skyldes det den helt enkle grund at orden i økonomien

både økonomiske og menneskelige for eksempel inden for psykiatrien det er afgørende at der er adgang til psykologhjælp

store skridt er en fuldstændig ligestilling

og fysisk sygdom for den rigtig gode nyhed er jo at megen psykisk sygdom kan behandles

at et ungt menneske får mulighed for at koncentrere

en vej tilbage til uddannelse og arbejde

lærere gør

undervisning i stedet for tid til bureaukrati lærere skal have faglig ledelse der kan skabe gode rammer for undervisningen og selvfølgelig adgang til viden i form af fagkonsulenter

også på lærerne det gør vi også på dem på de frie skoler efterskoler og højskoler og vi kæmper imod de enorme

og de frie skoler som rækker flere år frem så kan de koncentrere sig om

i stedet for at administrere årlige besparelser

blandt andet med en national varmeplan med masser af

som backup hvis regeringen mener noget med det med arbejdstøjet som blandt andet den konservative ordfører brugte tid på undrer det mig at det skal tage måneder

ikke brugte ét ord på natur og miljø

i kommunerne så de kunne komme videre men desværre

er sendt ud nærmest kemisk renset for ambitioner om at forbedre levevilkårene for planter fugle fisk

kommunerne igen og igen må efterlyse bedre retningslinjer og klare målsætninger

så som så med regeringens respekt for det eu som rummer så mange muligheder og så store løsninger på de problemer danmark har

ønsket om et fuldt medlemskab for danmark

undskyldning russiske nina

hun kombinerede arbejde med en uddannelse som marketingmanager hun fik praktikplads i visitdenmark statens egen turistfremmeorganisation siden fik hun ansættelse i en privat turistfremmeorganisation og hendes russiske baggrund har

hvor hun som konsekvens af regeringens udlændingepolitik blev revet ud af sin virksomhed

sige mange tak for at fru henriette kjær på den måde kunne fremlægge den radikale politik

det er jo også derfor at det er vigtigt at det radikale venstre

det egentlig er man gerne vil lægge sit lod i skålen hos i en ny regering

et år siden eller hvad det var hvor vi diskuterede de forskellige

et stort nummer ud af at det var en hemmelig aftale og så videre

at hvis en asylsøger har fået afslag

ikke kan sendes hjem for eksempel fordi hjemlandet ikke vil modtage vedkommende

man nødt til at skabe en baggrund for at vedkommende i den periode han eller hun er her faktisk forsørger sig selv får børnene i skole sørger for at få en uddannelse så man kan rejse hjem i et stykke i stedet for at være et psykisk nedbrudt menneske det er jo en af de ting som vi har tilfælles med blandt andet s og sf så derfor jo vi ved allerede nu

helt frit fra leveren fra folketingets talerstol hvor man jo uanset om man er minister eller ej

sige det man mener så så tæt på sandheden som man nu kan det har vi haft lejlighed til at diskutere tidligere i dag det som er vigtigt for mig

vi synes hænger rigtig godt sammen også på udlændingeområdet

står for men jeg vil tro at

meget solid erfaring for at man kan få indflydelse på den politik der bliver ført

i kortene og der må man jo allerede inden

regeringsgrundlag

under

for mig at det bliver sagt så frit fra leveren

socialdemokratiet og socialistisk folkeparti senere også komme med nogle

haft en stor kampagne hvor vi har haft store plakater hvorpå der står vi stoler også på udlændinge og vi har et udlændingeudspil hvori man kan finde lighedspunkter med det som s

vi synes ikke at man skal putte med uenigheder vi synes at man skal lægge dem frem så man kan diskutere dem og finde ud af på hvilken måde man så skal gøre det bagefter jeg ved ikke hvad det er for en

hvor alting herunder et regeringsgrundlag skal

enorme milliardindtægter og løse de fleste andre problemer

at dem som ikke kommer på efterløn

bliver i arbejde eller kommer i arbejde altså

nødt til at have et endnu mere vidtstrakt reformprogram for at få dansk økonomi til at hænge sammen altså hvis det bare var at afvikle efterlønnen

en af grundene til at vi taler meget om at afvikle efterlønnen er at efterlønnen på sin vis er et dobbelt problem

statskassen jeg har ikke noget som helst mellemværende med de mennesker som bruger efterlønnen i

som at undervise tre børn i folkeskolen når et menneske går på efterløn når vi foreslår at afvikle efterlønnen med et halvt år om året over ti år

hvor antallet af mennesker i arbejdsstyrken bliver mindre og mindre og

få uddybet tingene lidt jeg forstår

at det ikke kan passe at folk der stadig kan arbejde kan få lov til at gå ud

pension men ved fru margrethe vestager ikke godt

vi kigger på de mennesker der går på efterløn så lever de i gennemsnit over to år

er for praktisk anlagt det vil jeg vare mig

i stedet for at man sender folk som kan arbejde ud på efterløn og så skal finde en som kan erstatte vedkommende

det er en af grundene til at det er så vigtigt at diskutere hvordan

afvikle efterlønnen over ti år er ikke nok til at bringe dansk økonomi på fode igen

at mens vi diskuterer de her ting går tiden og gældsfælden klapper

at kvittere for den ordførertale som fru margrethe vestager holdt fordi den i hvert fald på lange stræk giver udtryk for at man tager

egentlig vil spørge om nemlig det her slogan med at man

problemet er jo at man er nødt til at finde nogle man kan lave de her aftaler med

at venstres bagland i

politik liberal alliance står for på det er jo en stor

men sandheden er jo at socialdemokraterne

skal der være vat i ørerne man vil ikke lytte man vil intet gøre man vil ikke sikre

med baglande at dem kan man spørge på mange forskellige måder jeg synes man skal være meget forsigtig med at tillægge det afgørende vægt det er jeg i hvert fald

hvis man kan tillægge det afgørende vægt må liberal alliance jo få halvfems mandater efter valget og så er vi i en anden situation

at vende blikket mod de samarbejdspartnere som liberal alliance foretrækker

ni års erfaring ni år hvor man har ødslet et opsving

at spendere langt over hundrede milliard kroner på et skattestop i en periode hvor man må sige at der sandelig sagt fra fra økonomers side og hvis nogen har haft vat i ørerne så må det da siges at være den regering som styrer landet i øjeblikket

så mange mennesker siger fra og siger at noget må

jo fået konstateret og dokumenteret som et faktum at s

at der vil blive gravet rigtig dybt i danskernes lommer nemlig for at hente en og tredive milliard kroner op i ekstra skatter

én ting og det var

og det hænger sammen til overflod hvis de her antagelser om beskatning skal holde eller også hænger den ikke sammen

borgernes lommer de to ting kan

så kunne debatten i dag jo have været væsentlig kortere men det er så en anden ting

der bliver ført en egentlig vækstpolitik men vi ønsker

at hæve erhvervsbeskatningen det vi ønsker er derimod at sørge for

som man så kan føre tilbage til erhvervene

spørgsmålet om virksomheder der er så effektive når det gælder energiforbrug som overhovedet muligt en af de ting som

har været træls at se på er

er

at man er så omhyggelig som overhovedet muligt når man bruger fælles ressourcer

samtidig hjælper hinanden med at det kommer til at ske

skattespørgsmålet jeg så

for ikke så lang tid siden her i efteråret at

at man ikke måtte finansiere mere velfærd med hævede skatter

løse krisen eller sikre velfærden med stigende skatter danskerne betaler nok i skat siger

der så beklager at s

når det kaldes et princip er det så stærkere ment mere

arbejdede med det radikale skatteudspil vi er en ret lille organisation

ikke trække på skatteministeriet eller meget avancerede modeller

er derfor vores skatteudspil hedder skat der virker vi tror nemlig det betyder noget for

vil bruge ressourcer eller om man vil arbejde det er derfor vi har det grundprincip at skatten skatten på arbejde

synes nemlig danskerne betaler nok

tænke at når man som politiker går ind og siger at noget er et princip for en betyder det mere

interessant at det radikale venstre vil i regering med nogle partier

større offentlige udgifter samtidig med

at åbne døren ind til det radikale værksted når vi udvikler den politik

tage nogen i skole bare for at sige at når vi skal lave en ny skattepolitik

af ressourcer og lavere skat på arbejde

regeringen har sat os ud på og kan se at hvis den skal skattefinansieres ender vi jo et sted hvor det slet slet slet ikke kan forsvares og derfor tror vi det er meget bedre

stå fast det bliver svært men stå fast det vil

hvordan kan det radikale venstre

det som er tankevækkende når vi får

politik der ikke kan spille sammen er jo at al politik handler

vi kan få indflydelse på ting men vi kan ikke diktere noget vi kan ikke stille ultimative krav om at sådan skal det være jeg håber at det også er sådan i det samarbejde som man har blandt venstre konservative og

på den måde

er meget vigtigt at kunne sige til vælgerne

ny regering under helle thorning

reformprogram hele døgnet rundt

hold nu endelig fast på egne synspunkter jeg undrer mig bare over valget af samarbejdspartnere til at få gennemført den politik

ønsker at samarbejde med er socialisterne og vi

ved at sige at jeg håber at en ny regering også hvis den

jeg tror at det er meget vigtigt specielt i et lille land at der bliver et bredt samarbejde

så de ikke bare skal sidde og administrere besparelser

nemlig at vi har undervisningspligt men

en en sær prioritering som regeringen

ved at sætte jordskatterne ned fordi det

er en sølle hjælp til et erhverv bare

det betyder bare at nogle der sidder på det i øjeblikket

får en ulempe jeg kan stå hundrede procent inde for at vi meget meget gerne

åbent sammenspil med landbrug fødevarer og hele

er en central del af løsningen at føre en moderne landbrugs og fødevarepolitik

alle de muligheder der er i dansk landbrug som jo på mange mange måder

foræret en eneste krone med det her det vi ser nu

og en forringelse af konkurrencevilkårene for

se det i sin helhed tænk hvis vi også kunne få løst en del af de andre problemer der er

måde som erhvervet kan komme til at bidrage inden for hele energisektoren på

at folde nogle af de muligheder ud som faktisk findes i det erhverv

at en del arbejdsløse om noget tid ryger fuldstændig ud af dagpengesystemet og at mange af dem kommer til at stå helt uden indkomst fordi de er gift eller fordi de har lidt friværdi i deres bolig vi ved

nemlig at en lang arbejdsløshedsperiode kan give store problemer

psykiske problemer der er undersøgelser som viser at ledighed desværre meget hurtigt smitter af på ens

selvværd på ens forståelse af hvad man har at byde på og derfor synes et sølle svar til mennesker som har været ledige længe

dagpengeperioden nu vil være vil fire og halvfems ud af hundrede have fået et arbejde

sikre at de sidste seks som ikke har fået arbejde får mulighed for at få nye færdigheder får kompetencer til at skifte branche

være med til at skabe et system så man ikke ryger ud af dagpengesystemet og kommer til at stå helt uden indkomst

jeg er sikker

på mener for

hvis spørgsmålet er om vi vil være med til at genindføre

ret gennem støttet arbejde så er svaret nej det som jeg svarede på

adgang til at skifte branche så de kan få et arbejde et helt almindeligt reelt arbejde

kommer ud af opbevaringstankegangen men også af den tankegang at man skal sætte

er så tåbeligt at det er så ubehageligt at være ledig at

det radikale venstre vil indgå i en regering

min oplevelse er at vælgerne udmærket godt ved hvis det optager

til det enkelte parti nemlig at man udvikler sin politik får de stemmer man kan samle sammen og så indgår i et samarbejde med andre partier

birgitte josefsens vælgere holder fru birgitte josefsen fast på at hun gør lige præcis det hun har sagt hun vil gøre fordi de udmærket godt ved at hun skal indgå i et samarbejde

valgkampen

få gennemført her i tinget uanset at der har været talrige muligheder for at fru birgitte josefsen

udmærket godt at man må leve

og læst om caroline wozniacki som er

taget for udvikling af nye ideer

mig at glæde mig med spørgeren over wozniackis præstation jeg synes det er fantastisk

høj eller lav skatten er det giver sig selv men der er heldigvis også mange andre ting

med når man træffer beslutning om hvor man vil leve hvor man

leve i et land som er rimelig trygt

man er glad for at sende sine børn i skole og hvor man synes at samfundet fungerer

grænser for alting og det er da en af grundene til at jeg ikke synes at skatten skal sættes voldsomt op

med en venstrefløj som vil gå den stik modsatte vej

så kold en spand vand i hovedet da vi troede at vi skulle diskutere skattereform det lykkedes jo ikke og

udmærket godt ved at det var fordi regeringen ikke ønskede at lave et bredt forlig når radikale venstres skatteudspil hedder skat der virker

bruge skat når det virker til at få unge til

synes er helt absurd er

at tænke over om det som statsministeren afslørede der var at han var endnu sjovere end han har ry for at være

lyder det jo rigtig sjovt når statsministeren vil opgør med politikernes gavementalitet

bare beskeden det er jo en velkendt dyd blandt danskere

hvis det er sådan det er fat med

en forklaring på den energi han og vennerne i vko har udfoldet for at skjule de gode gaver som de har givet privathospitalerne og deres ejere han er selvfølgelig heller ikke meget for at tale om de mange milliarder han og hans forgængere

om året til direktøren for den største bank i danmark

praler ikke han er tilsyneladende beskeden men han behøver sådan set ikke være beskeden for det er jo ikke ham der skal betale regningen det er de arbejdsløse

det er de psykisk syge og det er de medicinske patienter og de har vel sådan set krav på at få at vide hvem der har fået gaverne og hvorfor de har fået dem måske er det bare sådan at

på facebook når jeg spurgte

side kan man jo hente inspiration overalt i samfundet

en moderne mand så han bærer over med at man bruger facebook i modsætning til enkelte andre af hans partifæller men måske er

bare kynisk han ved godt at han ikke kan vinde næste valg på at tale om økonomisk ansvarlighed hvis danskerne opdager at han har tømt statskassen ved at dele ufinansierede skattelettelser ud til de rigeste han ved godt at vi har set hvad uansvarlig venstrepolitik førte til i farum og vi har jo heller ikke glemt at

var et eksempel til efterfølgelse

jo mere tragisk end sjovt helt almindelige danskere kommer nu til at betale prisen for

gaveleg med toppen af danmark og prisen betales i form af skolelukninger fyringer og forringelser for de mennesker som har mistet deres arbejde

de handicappede børnene og de uddannelsessøgende skoler og andre institutioner forfalder år for år

lade de ti procent rigeste danskere betale den samme andel af deres løn i skat i to tusind og elleve som de gjorde i to tusind og ni hvis vi gjorde det hvis vi skaffede de penge ville der være syv

milliard kroner ekstra til velfærd i kommunerne og hvis vi

skaffe flere penge til velfærden også droppede regeringens bureaukratiske detailkontrol af kommunerne og de offentlig ansattes arbejde så kunne vi i stedet for afvikling af velfærden bruge kræfterne på at udvikle velfærden mere tid til de ældre mindre kontrol og minuttyranni mere tid til undervisning mindre tid til registrering centralt planlagte og ledede test og kontrol det er vejen frem skolen kan kun udvikles i et samarbejde mellem elever forældre og lærere ikke

selv opdaget at der er for megen detailstyring inden for den offentlige sektor derfor annoncerer han endnu en gang en plan for afskaffelse af unødvendigt bureaukrati men problemet er jo at det netop er hans egne krav om udbud af alle opgaver som fører til mere bureaukrati og mere kontrol

det vil også være økonomisk fornuftigt og kan give masser af nye arbejdspladser tilsyneladende

statsministeren det samme men når det kom til stykket var han ikke helt sikker på at vi kunne blive helt uafhængige af kul olie og naturgas i to tusind og

hvis vi skal bruge milliarder af kroner på at trække

ineffektive og dyre teknologi og det bringer os da heller ikke en dag tættere på at blive uafhængige af kul

klimakommissionen understregede behovet for at handle hurtigt

ni spildte år også her vil statsministeren komme med en plan men han understregede også

gøre noget før finansieringen er på plads og indtil nu har regeringen ikke gjort andet end at skyde de forslag ned som klimakommissionen stillede

omstillingen enhedslisten har foreslået at der iværksættes en grøn jobplan med offentlige investeringer i klimarenoveringer bedre kollektiv trafik og omstilling til vedvarende energi det kan bekæmpe klimaforandringerne skabe over halvtredstusind nye arbejdspladser og dermed altså være med til både at sikre udvikling beskæftigelse bedre miljø og yde vores bidrag til at løse klimaudfordringen til at finansiere det for

skal skaffe penge til investeringer her og nu selv om det på lang sigt er en god forretning har vi

oprettes en fremtidsfond som finansieres af en fremrykket beskatning af pensionsformuerne på en procent i fem år det vil faktisk give

tredive milliard kroner og giver altså muligheden for at lave den kickstart i forhold til den grønne omstilling

til beskæftigelsen som er nødvendig

de seneste år har budt på massive lønstigninger og skattelettelser til topdirektører i de store selskaber ikke mindst bankdirektørerne departementscheferne og kommunaldirektørerne

er turen nu kommet til den lille halve million halve million lavtlønnede hk’ere 3f’ere sosu’er pædagoger med videre

kommende offentlige overenskomstforhandlinger regeringen lader regningen for gaverne til de rige gå videre til de arbejdsløse som har måttet dagpenge og kontanthjælp sakke bagud i forhold til lønningerne

og nu skal smides endnu hurtigere ud af dagpengesystemet

det kunne man jo bare gøre og så ville de jo ikke gå på dagpenge i mere end to år måske endda kortere nej man smider dem ud af dagpengesystemet og så håber man på

være villige til at sælge deres arbejdskraft billigere til arbejdsgiverne ellers må de klare sig selv som de bedst kan enhedslisten har fokus på at skaffe

nye arbejdspladser og tilbud om relevant og kompetencegivende uddannelse i stedet for meningsløs aktivering men vi arbejder også for bedre økonomiske vilkår for de arbejdsløse alle de såkaldte fattigdomsydelser skal afskaffes starthjælpen

fattigdom og sociale problemer og i virkeligheden er med til at skabe kriminalitet

men vi insisterer også på at forringelserne for de arbejdsløse skal rulles tilbage og at kontanthjælp dagpenge pensioner og

skal forbedres det er ikke de arbejdsløse pensionisterne eller de uddannelsessøgende der skal betale for vkos gavebod for de rigeste danskere regeringen har skabt et danmark i krise ni år med en uhellig alliance mellem nyliberalistiske og højrepopulistiske kræfter har rullet mange års fremskridt tilbage og skabt nye store problemer løsningen på de problemer er hverken bulldozere eller bomber

der kombinerer akutte lovændringer med langsigtede reformplaner enhedslisten vil indgå konstruktivt i det arbejde

de har givet om fremskridt på en lang lang række områder selv om vi må indrømme at vi synes det er urimeligt at kritisere socialdemokraterne og sf’erne for at ville opkræve for mange penge hos de rigeste danskere

de borgerliges kritik af det men det går dog trods alt i den rigtige retning med det der kommer fra socialdemokraterne og

men det går unægtelig langsomt og ikke vidt nok men det de har lovet vil

er at skatten i to tusind og elleve for de højestlønnede skal være den samme som den var i to tusind og ni

de multinationale selskabers skattesnyd

og det er jo herre per clausen og resten af enhedslisten der kommer til

spændende at høre da det var fru margrethe vestager der var heroppe at man gav det indtryk at det radikale venstre

enhedslisten ville diktere udlændingepolitikken efter et valg nu er det så enhedslisten der skal diktere den økonomiske politik efter et valg hvis det viser sig at

dejligt det som enhedslisten siger

at vi synes det er ubegribeligt at socialdemokraterne og sf ikke trækker de skattelettelser til de ti procent rigeste danskere tilbage så vi kunne give syv

at forfølge en sag

alligevel har indkaldt til samråd om så man må undre sig over hvorfor

har indkaldt til samråd om alligevel har tænkt sig at tage debatten her i dag derudover har vi diskuteret hvordan socialdemokraternes og sfs skattepolitik hænger sammen

heller ikke fra partierne selv

er jo egentlig underligt at det er de to temaer der har været højest på dagsordenen når man tænker på hvilken enormt udfordrende situation danmark

en situation hvor vi har fået præsenteret en finanslov med et underskud på ni og halvfjerds milliard kr

en situation hvor vi har brug for at få gang i væksten vi har brug for på kort sigt at skabe arbejdspladser og på længere sigt at nødvendige arbejdskraft og så diskuterer man de ting man har diskuteret alle kloge hoveder siger at der skal gøres noget der skal laves reformer

for at sikre vækst og velstand det sagde velfærdskommissionen skattekommissionen arbejdsmarkedskommissionen vismændene siger det novodirektør lars rebien sørensen siger det nationalbankdirektør bernstein siger det ja alle siger det

og betaler skat og forsørger og understøtter økonomisk det samfund

derefter går det kun

til en trettende plads på listen over verdens rigeste lande ifølge oecd

i den rige del af verden de eneste steder hvor vi er

er kontraproduktivt hvis man ønsker et rigt samfund

jeg synes der er grund til at understrege

ansvar

det generationer

vi får dårligere sygehuse dårligere skoler dårligere ældrepleje hvis ikke man tager den økonomiske politik alvorligt vi

foran sig i liberal alliance

og middelmådighed der præger dette samfund

måske ikke behøvet at nævne begge dele da de måske er identiske

til oppositionens forslag og ikke kun til regeringens

milliard kroner eller et sted derimellem som oppositionen vil hæve skatterne med

men man glemmer jo at tænke sine eksempler til ende

er det oppositionen tilbyder og er overhovedet ikke noget vi kan være fristet af i liberal alliance

frihed

bureaukrati mindsker jo

succesvirksomheder som vi jo alle sammen i den sidste ende får stor gavn af overordnet set må man sige

danske samfund savner mod selv om vi

havde en leder med overskriften borgerlig fallit

jeg skal nævne et par stykker uden at trætte folketinget med dem

men ifølge borgerne ikke verdens bedste velfærd er det borgerlig politik

skal være fair

ej svarer jeg så for egen regning jeg skal ikke gå ind i jyllands postens konklusioner

handler om at pengene skal være

ender man i en situation

hvor de ikke er produktive

erkender jeg fuldt ud når man aften efter aften skal sidde og

bankøkonomerne i fjernsynet der igen fører sig frem som sandhedsvidner

om det sammenfald mellem liberal alliance og alle økonomerne siger mest om liberal alliance eller det siger mest om økonomerne men det kan vi jo lige lade stå

liberal alliance har så travlt med at sige at vi skal fjerne efterlønnen

hen er nøglen til alting og jeg må jo give

økonomien nedsættelse af skatter for

jeg lidt ironisk at for firs milliard kroner ud af sådan cirka tusind milliard

godt se det er ganske forfærdeligt at skulle omprioritere denne lillebitte del af dansk økonomi

eneste vi foreslår

herre frank aaen kalder almindelige mennesker som får glæde

overskud til nogle af de ting vi gerne vil prioritere

der efterlønsbesparelser skal gå til en masse forskellige ting mon bukserne holder når vi kan se at herre anders samuelsen skriver i politiken at alene horsens kommune skal

derfor igen er det meningen

så tror jeg at de bliver spist op på den måde eller skal de gå til selskaberne og til de rigeste

hvordan giver en afskaffelse af efterlønnen en besparelse er det fordi folk så bare skal

herre frank aaen bruger samme teknik til

citere herre anders samuelsen fra politiken som han ganske givet har

citere borgerlige politikere i sin tid på land og folk det er

der så er

er jo

mindske beskæftigelsesgraden

tak jeg vil såmænd bare stille

idet ordføreren i politiken

man bør sætte markedet frit så udbud

beregninger fra det økonomiske råd og den seneste lejelovskommission har imidlertid vist at denne type ureguleret markedsleje vil føre til lejestigninger på fyrre procent på landsplan i gennemsnit og halvfjerds procent i den by vi står i nu hvorfor insisterer liberal alliance på at gøre det dyrere at bo til leje i en tid hvor antallet af folk der smides ud af deres lejligheder eksploderer fordi de ikke kan betale huslejen

for mindre end de har udgifter

dette og

i horsens kommune er det

lave effektiviseringer og beskæringer også i antallet af spørgsmål

det er vigtigt at holde sig for øje at hele danmark kender historien om ny alliance og liberal alliance

jeg tror

tre folketingsmedlemmer har været medlem af tre forskellige partier med diametralt modsatte synspunkter inden for de sidste tre år mener at

i hvert fald ikke tages til indtægt for at have beskyldt det konservative folkeparti for at skifte kurs jeg synes de konservative har stået fuldstændig fast på at man ikke har fået afskaffet efterlønnen

det indrømmer jeg gerne hvis jeg nu skulle give

genere folk som faktisk bare prøver at få lavere

godt vende tilbage til spørgsmålet om overbetaling af privathospitaler det har været svært at se hvad liberal

alliances synspunkt var i sagen

set udviklet sig også i dag

beklagelser fra en nuværende udenrigsminister over ting hun sagde mens hun var økonomi og erhvervsminister så har vi en beklagelse fra en tidligere sundhedsminister over ting han sagde men som hans ministerium

har været ude at sige at der ingen fejl var med

sundhedsminister har beklaget over for rigsrevisionen at man gjorde

der hersker en total forvirring

regeringen har lagt ud over sin gøren og laden i forhold til fastsættelsen af priserne for

synes at det var rimeligt at man nu

vi i liberal alliance overhovedet ikke lade os dirigere af diverse medieønsker om at man skal give hurtige svar

og dem vil vi selvfølgelig med respekt for folkestyret lade afholde

love både medierne og herre morten østergaard

jeg er sådan set bare ude i et konstruktivt ærinde og vil derfor bare spørge herre simon emil ammitzbøll på liberal alliances vegne hvad skal der til for at man vil fravige det synspunkt man hidtil har

liberal alliance vil støtte at der bliver nedsat en undersøgelseskommission

at man har de afgørende mandater hvis man er optaget af at effektivisere den offentlige sektor så pengene ikke bliver brugt

eksempelvis var det jo et oplagt sted

i liberal alliance foruddiskonterer vi altså ikke hvad der skal ske i de samråd

alene med de afgørende mandater hvis man skal kunne tælle til halvfems

eller anden form for afgørende flertal men når det er sagt vil

vælger den seriøse arbejdsgang i den her sag

simon emil ammitzbøll at han er meget taknemlig

har igangsat en proces der gør at den her sag

den her sag kan fortsætte i rigtig mange uger og måneder endnu det kan være rigtig fortræffeligt for oppositionen

står her og skal diskutere hvordan danmark kommer tilbage

for nuværende generationer

ordføreren har svært ved at høre hvad herre per clausen siger

liberal alliance har fået som jo klart har sagt at han synes at den politiske inspiration

et socialistisk diktatur så der tror jeg at man lige skal holde lidt igen for nu at sige

clausen folketinget kan jo godt arbejde med flere sager ad og jeg må sige

at at man vælger at

folketingets åbningsdebat

handle om hvordan vi sikrer at få danmark

blandt andet på baggrund af ét muligvis flere samråd som

kunne godt tænke mig

stemme

nej til efterlønnen i nitten otte og halvfjerds jeg har fornøjelsen af at læse ordførertalen her i sommerferien

spørgeren havde været her holdt min ordførertale

det har jeg umiddelbart

om finansloven eller de andre initiativer regeringen har taget med den hensigt at få gennemført liberal alliances partiprogram men vi synes det er vigtigt at borgerlige vælgere

clausen mener herre simon emil ammitzbøll virkelig

tilsyneladende har

at de ikke synes det er vigtigt at rigsrevisor

oplysninger for mig at se er det nogle

jeg ved ikke om enhedslisten

i hvert fald lyder på de spørgsmål der bliver stillet

selvfølgelig tager stilling i denne sag vi er optaget af denne sag jeg var selv til mødet i

samrådet i finansudvalget selv om vi ikke er store nok til at være repræsenteret

blive spændende om vi får den mulighed men det må vi jo se men vi synes at man må lade sagen gå sin gang og jeg tror vi

at om det tager en uge eller fjorten dage mere eller mindre ikke gør nogen forskel at det så er enhedslistens politik at det her er så vigtigt og

med økonomien og fremtiden og væksten og velstanden ikke er så afgørende

det her må jo simpelt hen være den groveste beskyldning der er fremkommet i folketinget i nyere tid

og så en beskyldning fra et parti som har folketingsmedlemmer der har været med i et parti som har støttet en verdensomspændende diktaturbevægelse

måske netop enhedslisten det tror jeg der vil være almindelig enighed om hvis man går ud på gaden

det var i orden at være medlem af danmarks kommunistiske parti som var et parti som var en underafdeling af sovjetdiktaturet det tror jeg

er omdrejningspunktet i den aktuelle politiske debat

ikke noget unaturligt i da finanskrisen har haft konkrete konsekvenser både for den nationale økonomi og for den enkelte borgers hverdag kristendemokraterne er klar til at tage økonomisk ansvar i forbindelse med

som regeringen har lagt frem på samme måde som vi

også gjorde det i fattigfirserne hvor vi var en del af poul schlüters regering vi vil ikke være med til at smide regningen for finanskrisen i børneværelset vi vil tage ansvar i en økonomisk situation hvor der ikke er råd til økonomiske eksperimenter med ti tolv eller fjorten minutters ekstra arbejde eller for den sags skyld overgang til en liberalistisk minimalstat jeg læste forleden på

følte sig overset i statsministerens åbningstale jeg ved ikke om det er en trøst for vores grønlandske venner

der bor i landdistrikterne faktisk fik mindre opmærksomhed

forbindelse med statsministerens tale fru helle thorning schmidt kaldte i tv duellen statsministeren for

og det er da også prisværdigt at statsministeren i sommer sagde undskyld til os vestjyder fordi regeringen har placeret et vestjysk supersygehus uden for vestjylland

ville nu klæde statsministeren at følge den undskyldning op

på strækningen mellem herning og holstebro det ønske har regeringen imødekommet i regeringens udkantsudspil det vil jeg gerne kvittere for en forbedret infrastruktur skaber vækst og er med til at sikre at virksomheder i højere grad kan fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft i landdistrikterne det har socialdemokraterne og sf

motorvejen for unødvendig derfor klinger det også noget hult når fru helle thorning schmidt kalder nogen for

hvordan beregner man den faktor i et koldt regneark vi er bekymrede når man skærer i tilskud og fradrag til friskolerne til højskolerne og efterskolerne så det kun bliver de rige der kan træffe værdimæssige

bliver bekymret når borgere får op til

til et sygehus vi mener at borgerne maksimalt bør have tredive minutter til et sygehus og vi vil stille et forslag omkring dette her i efteråret og ja jeg er inspireret af fru helle thorning schmidt når kristendemokraterne

dette forslag det har nemlig været socialdemokraternes politik tidligere jeg spurgte i dag fru helle thorning schmidt om det fortsat var socialdemokraternes politik men jeg fik ikke noget svar vi ønsker at der skabes liv og udvikling i landdistrikterne

gerne kvittere for mange af de vækstinitiativer som regeringen har lagt frem dem støtter vi kære statsminister

sted mellem borgerlige partier både i og uden for regeringen der er kapløb om hvem der kan fyre flest offentligt ansatte hvem der hurtigst kan afskaffe efterlønnen og hvem der kan give de størst mulige skattelettelser herunder en sænkning af erhvervsskatterne der jo primært kommer den finansielle sektor til gode skattelettelser er et godt redskab når der er råd til dem men lige nu er der en situation hvor de svageste risikerer at betale prisen fordi satspuljen falder drastisk i to tusind og elleve

at statsministeren siger at der ikke er råd til skattelettelser i den aktuelle økonomiske

og jeg håber på at det bliver en gældende præmis i forbindelse med

gerne sige det meget klart det er vigtigere for kristendemokraterne at sikre de hjemløse tag over hovedet end at sikre skattelettelser til bankerne

herre formand

fremtidens danmark debatten virker mildt sagt fjernt fra den nordlige del af fællesskabet

at forme fremtidens grønland

grønland fylder mere og mere i det internationale mediebillede og heldigvis med flere gode positive historier det nye selvstyre udvikler sig og har sat ambitiøse reformer i gang især på de områder hvor vi traditionelt set har haft store problemer

resultaterne af reformerne er i sagens natur ikke synlige her og nu det er ikke uigennemtænkte nødløsninger men langsigtede og holdbare løsninger vi satser på

vi arbejder lige nu på en børne og ungestrategi der skal sikre at alle børn får en tryg barndom

og det er en central prioritet for ia

så man som ung får den bedste forudsætning for et godt liv landsstyret og unicef underskrev for nylig en aftale med konkrete mål for hvordan vi tager endnu større ansvar for vores børn og unge og skaber en lovgivning der beskytter dem maksimalt der tilføres ti million kroner over en fem årig periode til børne og ungeområdet og der oprettes en pulje på fem og tyve million kroner særligt til projekter og initiativer

vi oplever en fremgang på uddannelsesområdet som aldrig før antallet af studerende

og gruppen af unge med en studentereksamen stiger for hvert år der går

på at ruste befolkningen til beskæftigelse i væksterhvervene specielt

og råstofområdet og resultaterne tegner lovende både for vores økonomi og vores udbygning af velfærden

sikkerhed der følger med eventuelle olieudvindinger vores sikkerhedskrav er blandt verdens højeste og vi sørger for at de bliver efterlevet samvittighedsfuldt

vi er ramt af den globale økonomiske afmatning og har behov

til landskassen gennem vækstindustrierne og gennem samhandelen med andre lande vi skal have opbygget et konkurrencedygtigt og miljømæssigt forsvarligt fiskeri og fangererhverv og af samme grund fremsætter ia snart et lovforslag til en ny fiskerilov og starter tiltag til en modernisering af fangererhvervet

der vedtages i eu mod import af sælskindsprodukter

vi oplever ofte at magtfulde dyreværnsorganisationer lykkes med at sætte en politisk dagsorden der baserer sig på urigtige oplysninger om vores fangst og det skader vores traditionelle erhverv og det gør det endnu sværere

dialogen mellem biologer og

og solide forvaltningsplaner også den nordatlantiske gruppe vil inden længe holde en konference her i folketinget om ressourceudnyttelse

vi vil gerne invitere miljøorganisationer og dyreværnsorganisationer til en dialog og jeg håber at

samarbejdet mellem grønland og danmark er på mange måder styrket med selvstyreordningen ordningen er blevet bemærket positivt her i danmark samt internationalt og det grønlandske folks vilje til at påtage sig større ansvar for egne anliggender anerkendes mere og mere

jeg har fulgt slaget om udenrigsministerens

også har landsstyreformand kuupik kleist til at varetage vores interesser i det

jeg er ikke desto mindre glad for at regeringen og naalakkersuisut samarbejder om at få en fælles arktisk politik her i rigsfællesskabet

der findes attentusind grønlændere i danmark hvoraf langt de fleste lever trygt og roligt har job og er uddannede og dem hører vi ikke så meget om dem man hører om er derimod de grønlændere som har nået et punkt i deres liv hvor de har brug for hjælp til at opretholde et stabilt og selvforsørgende liv det er mennesker som staten via satspuljemidlerne og forskellige hjælpeprojekter har været med til at løfte ud af håbløsheden

som finanslovforslaget ser ud nu er der ikke meget

de udsatte grønlændere jeg vil godt sige at rundtom i landet er der virkelig mange ildsjæle der tror på et bedre liv for de svage grupper

for de udsatte grønlændere de arbejder for og hvis hjælpeprojekterne og

og det synes jeg ikke nogen af os herinde kan være bekendt

anmode socialordførerne samt satspuljeordførerne her i folketinget om at sætte udsatte grønlændere højt på dagsordenen for de fortjener og har ret til en værdig behandling

jeg vil

udsatte men også om andre områder som implementeringen af retsvæsensreformen arktisk forsvars og miljøpolitik og meget meget mere grønland blev også i år reduceret til en slutparentes i statsministerens åbningstale lidt i stil med dronningens venlige hilsen

nye selvstyreordning findes en ny

en del af det et andet spørgsmål er hele transportspørgsmålet og

ting som jeg selv er meget optaget af er de sociale forhold på grønland

er mit indtryk at der er en ny bevægelse for at sikre

ikke er ret meget tid til at diskutere dansk grønlandsk samarbejde og det er lidt synd for

det samlede rigsfællesskab så så jeg vil

at snakke om det grønlandsk danske samarbejde

et godt samarbejde vi kan skabe her i folketinget for

den nye regering og den gamle regering i grønland er at man nu

hvor vi gerne vil sætte fokus på børns rettigheder i grønland

på landsplan så jeg glæder mig til den forespørgsel som jeg

undlade at kommentere det som statsministeren sagde om grønland i sin åbningstale

da jeg startede mit politiske virke syntes den dag at være meget fjern på det tidspunkt havde grønland end ikke opnået hjemmestyre og var blot en provins i det danske rige en provins der endog blev betragtet som tilbagestående og uoplyst i sammenligning med resten af riget en provins hvor alle beslutninger på trods af de såkaldte landsråd reelt blev truffet i københavn

med hjemmestyret blev den første trædesten trædesten lagt ud i den elv vi grønlændere må passere hvis vi skal over på selvstændighedens bred med selvstyret blev den anden trædesten lagt ud i elven

nu trådte vi i grønland endelig frem på den internationale scene som et ligeværdigt folk med et anerkendt sprog og med en anerkendelse af vort eget land både det over og under overfladen var vores

men først og fremmest overførte selvstyret endegyldigt

blev det slået fast at grønlands beslutning om fuld selvstændighed fra nu af er grønlands egen sag danmark har endegyldigt sluppet hånd og halsretten over vort land

og alliancer handelsforbindelser forsvarsaftaler samarbejdsorganisationer og på mange andre måder med resultatet af de igangværende olieboringer kan den tid hvor der findes olie og gas i grønlands undergrund være lige om hjørnet

fundet og ufattelige mængder af mineraler dukker op

fra de grønlandske fjelde det er som om de blot har ventet på

opdage for alvor derfor er det også vigtigt at grønland og danmark allerede nu begynder at overveje

til hinanden den dag grønland bliver økonomisk uafhængig jeg synes at der ligger en utrolig vigtig opgave hos de nuværende politiske ledere i

at være forberedt på en situation hvor danmark

som givet at den danske grundlov vil være egnet til at regulere

mange gode ting i vore landes næsten tre hundrede årige fælles historie men desværre også mange dårlige de gode ligger i den materielle udvikling de stærkt forbedrede boligforhold skoler og uddannelsesinstitutioner uddannelse sundhedsvæsen og sygdomsbekæmpelse

de dårlige sider ytrer sig som den menneskelige pris

har betalt for denne udvikling identitetsproblemer alkoholproblemer hashmisbrug kulturel selvmistillid høje selvmordsrater og meget andet

og ligeværdige ligeværdige relationer mellem danmark og grønland i fremtiden i en mental afkolonisering af det grønlandske folk jeg vil derfor opfordre statsministeren til at tage initiativ til at der nedsættes en paritetisk sammensat kommission bestående af grønlandske og danske forskere og andre vise personer der skal belyse alle foreteelserne i vores hidtidige fælles historie det er på tide at vi

hvis ikke vi erkender disse problemer vil vi aldrig blive i stand til at komme videre som ligeværdige parter på en anstændig måde det vil derfor klæde den gamle kolonimagt hvis den tog initiativ til en mental afkoloniseringskommission så vi kan komme videre som venner den anden og mere politisk betonede del af fremtidssikringen af vores fællesskab består i at udforme rammerne for de kommende samarbejdsrelationer mellem danmark og grønland det er nye samarbejdsformer som gerne skulle træde i kraft den dag grønland finder det rigtigst at udtræde af det hidtidige rigsfællesskab og skabe sin egen grundlov jeg har siden selvstyrekommissionens tid gentagne gange påpeget en internationalt kendt og anerkendt

og deres tidligere kolonier

der i fn terminologi er kendt

free association min opfordring

disse forslag op ved det næste rigsmøde lad os sammen begynde at forberede fremtiden allerede nu lad os være fremsynede nok til at sikre at alle de gode sider af det

fællesskab der er blevet vores to lande til

der er ingen korte bemærkninger herre høgni hoydal

edmund joensen som ordfører

har jeg flere gange omtalt rigsfællesskabets vigtighed og vigtigheden af at vi har indrettet os klogt i fællesskab

i dag har vi lejlighed til at konstatere at systemet

når det sættes under pres

konkret tænker jeg på at vi på færøerne i sidste uge var vidner til den sørgelige begivenhed at færøernes største bank

bruge den tidligere talers eksempel og sige

ville være tale om noget der mindede om en nedsmeltning i den finansielle sektor

indskydere i eik bank har mistet en krone landskassen har ikke været

bankdriften kører stort set uforstyrret videre i et selskab der er

beskyttelse kommer fra og alle ved hvorfor der er økonomisk stabilitet på færøerne i

den største bank har knækket halsen det er den måde vi har indrettet rigsfællesskabet

særlig vigtige områder har vist sig at være en klog beslutning og det er den

og uden bankpakkerne ville færøerne ikke nyde den økonomiske stabilitet

er det naturligt

er nogle i det politiske system på færøerne der påpeger at kommunikationen om de

i eik bank mellem

og det færøske finansministerium

anden side kunne være bedre ja det er selvfølgelig en god idé at se på om kommunikationen kan gøres endnu bedre

forstørre en mulig brist i kommunikationen

det vigtige er jo at tingene har vist sig at fungere efter hensigten at indskydere og landskassen ikke har lidt nogen tab at banken

tid som rigsfællesskabet viser sit værd

at der i lagtinget arbejdes med

forfatningsforslag det er uomtvisteligt at forfatningsforslaget strider imod grundloven og hjemmestyreloven

jurister på færøerne endda lagtingets

vigtighed i baghovedet

regeringens synspunkt nemlig at et ulovligt forfatningsforslag ikke er det bedste grundlag for

er vigtigt at man siger tingene som de er og statsministeren skal

det er grundlæggende at alle lagtingslove respekterer færøernes stilling i rigsfællesskabet

der strider imod grundloven er uden lovkraft

økonomiske situation på færøerne landsstyret har netop

et finanslovforslag for to tusind og elleve som viser

er særdeles stort efter færøsk målestok

cirka fire milliard kroner et underskud på godt fem hundrede

der skal i to tusind og elleve spares betydeligt på det offentlige budget og også de svageste grupper kommer virkelig til at føle besvarelserne

for eksempel kan jeg nævne at alle ikke akutte operationer på vores sygehuse er suspenderet

i indeværende år i den forbindelse vil jeg påpege at færøerne mangler den del af bloktilskuddet som det tidligere landsstyre med hovedet under armen skar væk mens verden red på den højeste konjunkturbølge i mange år

det er nu færingerne skal betale prisen for det tidligere landsstyres uansvarlige nedskæring og fastfrysning af bloktilskuddet

jeg skal slutte med at sige at

jeg med tilfredshed har noteret mig at statsministeren tidligere har bekræftet

indlede drøftelser med landsstyret om at genindføre dyrtidsreguleringen af

til rådighed man kan også være

i stedet for at den færøske økonomi kollapsede

har den sørget for at økonomien er stabil og kan fortsætte

derfor synes jeg at det eneste rigtige

solide gode samarbejde som

påvist jeg ved godt at herre

hoydal er tilhænger af at alt skal overtages at

det danske rige men jeg ved også at de fleste færinger

statsministeren gjorde en del ud af at fortælle om danmarks udfordringer desværre var det ikke på statsministerens nethinde at folkesundheden i danmark rent faktisk er truet og at middellevetiden i danmark nu er på niveau med østeuropas flere og flere danskere udvikler kroniske sygdomme med et ulykkeligt resultat for deres livskvalitet

som vi rent faktisk kunne have forebygget vi kender

for lidt motion og for meget alkohol på samme tid stiger uligheden

større afstand mellem de dårlige og gode liv i danmark de lavest uddannede lever fem år

er syg i ti år mere end de bedst uddannede og middellevetiden på nørrebro er som i vietnam mens den i søllerød er som i sverige

en og firs år uligheden gælder sundhed er en af de største udfordringer for det danske sundhedsvæsen og beregninger

brugte sundhedsvæsenet lige så lidt som de højtuddannede ville vi rent faktisk i dette samfund kunne spare tre

det er da tankevækkende flere tusinde mennesker flere tusinde danskere må hvert år trække sig fra arbejdsmarkedet eller arbejde på nedsat tid på grund af sygdomme som vi rent faktisk kunne have forebygget mennesker som rent faktisk imod deres vilje ikke længere kan gå på arbejde samtidig med at det giver store udgifter til blandt andet førtidspension sygedagpenge og invalidepension derfor er det vigtigt at få sagt at med en bedre forebyggelse kunne vi jo rent faktisk slå to fluer med et smæk vi kunne give flere

et andet opsigtsvækkende tal er jo at beregninger rent faktisk viser at vi kunne øge beskæftigelsen med omkring ethundrede og femtentusind personer

at vi andre bør overveje om det ikke er en problemstilling vi er nødt til at tage os af vi kunne rent faktisk spare enorme summer til ydelser til folk der holdes uden for arbejdsmarkedet på grund af sygdom og nedslidning og derfor

faktisk en dobbelt gevinst for samfundsøkonomien hvor vi er så pressede hvis vi turde tænke

vi har jo allerede i dag stor mangel på arbejdskraft inden for nogle brancher eksempelvis sundhedspersonalet og når krisen vender og det gør den jo på et tidspunkt og de store årgange

går på pension vil vi uanset hvilken regering der er

ikke den kæmpegevinst der ligger i at øge arbejdsstyrken ved at forebygge forebyggelse betaler sig det er jo dokumenteret

jeg er ked af at sige det men regeringens svigt af forebyggelse

koster altså dyrt vi har hårdt brug for en målrettet indsats danmark er under vkos regeringsperiode rutsjet ned på en treogtyvende plads blandt de tredive oecd

på niveau med langt fattigere lande det er en udvikling som både kan og skal vendes det er ganske enkelt vigtigt at huske at det er sjovere og sundere at være dansker hvis man lever et godt liv uden sygdom og pudsigt nok er det rent faktisk sådan at sundhed

ualmindelig godt sammen selv om der er flere der tror det stik modsatte så kan man jo spørge sig selv hvorfor

gået så galt hvorfor er danmark det land i vesteuropa med

svaret er jo desværre at vi er langt bagud med forebyggelsen i forhold til de lande

vi normalt sammenligner os med rammerne i det danske samfund og det skal

er ikke gode nok til at fremme borgernes sundhed og forebygge sygdom for eksempel er vi jo i den situation at halvtredstusind danske børn ikke kan deltage i idrætsklubber eller lignende fordi de ikke har råd og derfor er det så vigtigt at sige at vi skal turde investere i folkesundhed sf og socialdemokraterne har sagt ja til to milliard

vores ansvar bevidst og derfor er det vigtigt at sige til statsministeren og til folketinget vi har simpelt hen ikke råd til at lade være med at

jeg vil derfor bede statsministeren og folketingets medlemmer

folkesundhed

man får lidt indtrykket af at der også er en form for fanatisme over h bornhøfts indlæg

at en en gymnasieelev over atten år drikker alkohol til en gymnasiefest er det i orden

nogle cigaretter med afgift selvfølgelig

hvis det at bekymre sig om at der er tyvetusind mennesker der dør om året og

vi ved at vi kunne forebygget det er fanatisme så er jeg fanatiker det lægger jeg ikke skjul på jeg synes bare

det også er nødvendigt at sige at der er brug for at vi tør overveje om det danske samfund på sigt har råd til at flere og flere bliver syge jeg lægger ikke skjul på der både er en sundhedsmæssig tilgang det er et spørgsmål om livskvalitet for den enkelte

uanset hvilken regering vi har i tiden fremover

er der ingen der vil kunne blive ved med at betale for at flere og flere mennesker skal behandles og det er uanset vores ideologiske forskelle derfor er det altså nødvendigt at gå ind og ændre på den her udvikling

vi skal tage en diskussion om hvor langt jeg vil gå

nok alt for langt men til gengæld kan jeg sige til herre karsten lauritzen og andre jeg vil være med til at diskutere

svaret så målet helliger altså midlet som jeg forstår det det er

hvor han blandt andet skriver på bagsiden at som politikere skal

i folkesundhedens eller en anden argumentations navn

som privatist men også tidligere

har haft en diskussion i dag om hvorvidt pensionister der ryger skal betale mere eller mindre i skat med s og sfs udspil

nogle debatter som for eksempel den om folkesundheden i det her land lidt mere

at jeg har sagt at målet helliger midlet nej det er noget spørgeren lægger mig i munden det jeg har sagt er at jeg er indstillet på at vi drøfter de forskellige midler der er og så finder vi nogle løsninger undervejs og når vi finder løsninger sammen er det som regel altid sådan

når vi så i den her sammenhæng også igen skal diskutere pensionisterne

skuffe spørgeren jeg kan ikke bekræfte spørgerens udsagn det svarer ikke til de diskussioner som vi har i forbindelse med de afgiftsstigninger vi lægger op til og kort og godt

sådan med en fair løsning at pensionisterne også får en stor gevinst

det giver jo sig selv men det er sådan set ikke særlig svært

i fair forandring en pensionist der får nogle ekstra penge i pension skal betale afgifter til fedt sodavand sukker chokolade og slik og der skal betales til ekstra tobaksafgifter

fem og halvfems kroner vi har ikke i dag kunnet få et svar fra fru helle thorning schmidt eller fra herre villy søvndal der er blevet talt udenom og fakta

er ikke nogen tal som jeg står og finder på det er s og sfs eget udspil det er s og sfs egne tal

høre at spørgeren ikke er tilfreds med de svar fru helle thorning schmidt har givet og ikke er tilfreds med de svar

set også fuldstændig overbevist om at uanset hvad jeg svarer

vil spørgeren heller ikke her være tilfreds men det der er det korte af det lange er at jeg ikke kan bekræfte at en pensionist med de ændringer der er lagt op til

fair løsning vil tabe penge en pensionist vil rent faktisk vinde når

det ved jeg godt ikke er sundt

bare er nødt til at sige at hvis man ikke har kunnet forstå de tidligere svar er jeg nok ikke i stand til at bidrage

med en større indsigt men det jeg kan notere mig er at jeg er nødt til at gøre opmærksom på at det forslag

fair løsning giver et meget

jeg er nødt til at gentage man skal se vores forslag i en sammenhæng der er et

og en masse om at sf vil indføre et frygteligt big mother samfund

andet område fordi man brugte hele sin debattid på at diskutere procedurer i stedet

der jo ikke var noget konkret

i den heldige situation at

herre simon emil ammitzbøll voldsomt op at den her diskussion

jeg er også i den situation at jeg roligt kan sige at hvis

for blodtrykssænkende medicin så er jeg ikke bleg for at betale det jeg vil så til gengæld også sige med det samme at når herre simon emil ammitzbøll her siger at det her intet har med vækst at gøre

skabe værdier i det her samfund så er jeg

nødt til at gøre opmærksom på at en politik der vil være med til at sikre

herre karl h bornhøft nærmest udtrykke sig som sådan en vækkelsesprædikant

er jo således at

så vil vi forbyde alt

som gerne vil ryge den sidste tid tid af sit liv med de

vil man jo gøre det ganske umuligt at hun kan få lov til at nyde sit

men jeg kender dem altså ikke til gengæld

kender jeg faktisk mennesker

altså flere af i den her sal der rent faktisk brænder for nogle bestemte områder og som synes at det er værd at prøve

vækkelsesprædikant jamen så er jeg såmænd også det men for mig er det spørgsmålet om hvordan man forholder sig til andre mennesker altså om man er ligeglad med

jeg hører jo herre karl bornhøft sige at nu skal vi hæve afgifterne

at vi skal have store intentioner om

herre karl bornhøft acceptere at den der fem og halvfems årige skal iklædes plastre så hun kommer til at ligne

enkelte er for mig krystalklar jeg kunne aldrig drømme om at lave nogen begrænsninger i forhold til det enkelte menneske der hvor vi går ind og diskuterer begrænsninger er fuldstændig sammenfaldende med det vi gør på for eksempel

det her skræmmebillede om at der er nogle der er frygtelig fanatiske hvis

interesserer sig for folkesundheden og for at danskerne skal have det sjovere og rarere og være mere raske

det nærmest er et problem

til at sige jamen det bærer jeg så jeg er nødt til

på herre karl h bornhøft at forvirring ikke er godt for den almene sundhedstilstand

i dag og som troede de skulle overvære en åbningsdebat som har været lidt forundrede over fraværet af en

punkter til handling men hvis vigtigste bidrag og det vil sikkert også gentage sig om lidt handler om

historieskrivning og undersøgelseskommissioner

jo fuld respekt for folketinget så vi skal diskutere det folketinget gerne vil diskutere jeg synes også vi skal have respekt for danskerne og diskutere de ting som danskerne kerer sig om og jeg tror at det danskerne kerer sig mest om i øjeblikket er hvordan vi bringer danmark videre oven på en

hvor vi for et par år siden blev ramt af en økonomisk

et splitsekund forandrede vores livsbetingelser fra en tid der var præget af fremgang fremgang fremgang

og arbejdspladser det er vi ved at komme igennem vi har lagt det værste bag os takket være en offensiv krisepolitik har vi holdt hånden under beskæftigelsen arbejdsløsheden er steget men slet ikke til det niveau man kunne frygte den har stabiliseret sig omkring de fire pct

den mest påtrængende debat i det danske samfund

videre er det så den debat der har været ført her i dag ja

det bliver sværere at afholde en seriøs folketingsdebat jo tættere man kommer på et valg men at det skulle være så svært som det har været

der synes vi skal arbejde længere men efter at

afviklet på tolv minutter

fru helle thorning schmidt både indledte og afsluttede sit indlæg med at konstatere at der højst er tretten måneder til til valget og så sluttede fru helle thorning schmidt af med et forslag til vedtagelse hvis eneste punkt er nedsættelse af en undersøgelseskommission jeg diskuterer gerne det spørgsmål men jeg synes alligevel det er lidt trist at oppositionen er mere optaget af næste valg end af at løse danmarks problemer

konstruktiv i sin stil og i sin retorik den lød lidt som en festtale og det er også meget velkommen

åbning er jo på mange måder en festdag men det var jo sparsomt med det konkrete indhold

oppositionens leders parlamentarikere i øvrigt i dagens løb har været sendt på banen så har det alene hundrede procent alene handlet om historieskrivning i forhold til det frie sygehusvalg i det omfang der

var det jo socialdemokratisk classic

selv om vi ikke har dem så må vi låne dem så anviser vi noget usikker finansiering i form af snak om en usikker aftale i fremtiden og så selvfølgelig et løfte hvis omfang man ikke helt vil stå ved men dog

skatteskruen i betydeligt omfang det efterlader i hvert fald mig

i en situation hvor jeg

er fuldstændig enige nemlig at der er to veje at gå en vej med orden i økonomien hvor vi reformerer

befolkningen kan følge med og forstå hvorfor vi gør hvad vi gør betaler vores regninger

vigtigere end nogen sinde tidligere uden sunde offentlige finanser ingen stabil krone ingen lav rente uden lav rente ingen ny vækst og

derfor regeringen sammen med dansk folkeparti har

en genopretningspakke det er derfor

tillid til dansk økonomi

opblussen af gældskrisen i sydeuropa i foråret

renterne faldet i danmark fordi der er stor tillid til og stor troværdighed om den økonomiske politik i danmark det må vi ikke

er derfor regeringen siger åbent hvad

nemlig at vi skal tjene pengene før vi

det grundvilkår jeg tror det kan være nødvendigt at repetere her ved afslutningen af debatten og det er et grundvilkår

flertal i folketinget

dansk folkeparti som har båret genopretningspakken og som også konstruktivt her i dag har budt ind på de temaer der også er regeringens temaer for det arbejdsår vi nu tager hul på folkeskole bekæmpelse af ghettodannelse førtidspensionsreform og en række andre ting men også liberal alliance

hos en del af oppositionen

jo i virkeligheden langt hen ad vejen i retorik og indlæg her i dag

gerne kvittere for understreget det der også er regeringens pointe endda måske kraftigere end regeringen

lave reformer der overstiger regeringens en ambition om at sætte personskatterne ned der næsten overstiger regeringens og så blafrer det jo

venstre vil i det selskab hvor man endnu ikke har forstået at nye tider stiller nye krav regeringen har tårnhøje ambitioner også i en ny tid hvor det nye vilkår er at man åbent skal turde sige

er nogle steder hvor man skal bruge noget mindre hvis man vil gøre noget mere et andet sted det gælder på folkeskoleområdet hvor vi skal forvandle en af verdens dyreste folkeskoler til en af verdens bedste et helt centralt element bliver at styrke skolestarten og jeg vil gerne kvittere for de indlæg der har været her i dag som peger i retning af et ønske om at gå konstruktivt ind

dansk folkeparti som viser parathed til at tage den debat med regeringen

at styrke folkeskolen jeg erkender åbent at vi blandt de mange udfordringer vi har har den udfordring at ikke tilstrækkelig mange unge tager en ungdomsuddannelse og

gjort noget ved det er helt åbenlyst at når man kigger nærmere på det

er hovedforklaringen jo den at den faglige ballast som de unge har med fra folkeskolen

regeringen helt åbent har sagt at noget er vigtigere end andet god undervisning i folkeskolen er

de såkaldte cafépenge for de fleste det er et åbent bud på en prioritering og jeg kvitterer

den melding der har været fra dansk folkeparti i debatten om at tage den debat med regeringen ud af den debat der i øvrigt har været er jeg ikke rigtig i stand til at aflæse hvad oppositionen mener

jeg har jo noteret mig forskellige synspunkter i dagspressen men under åbningsdebatten har man slet ikke forholdt sig til

når vi skal have vækst igen at vi får alle med om bord og med alle og alt sigter jeg både til alle danskere og på hele danmark i forhold til alle danskere

mig i åbningstalen med det forhold at vi sender for mange unge på

førtidspension vi kan se det på tallene vi kan se at gennemsnitsalderen for tilkendelse af førtidspension er faldet fra otte og fyrre til seks og fyrre år over det sidste tiår

mener at mange personer med psykiske lidelser på sigt kan få det så godt at de igen kan blive aktive på arbejdsmarkedet vi vil ikke parkere mennesker under fyrre år på en livslang passiv ydelse vores prioritering er lige så klar som den er åben

vi vil ikke acceptere at man nogle steder lever en paralleltilværelse fuldstændig afsondret fra det omgivende samfund det var en af de debatter

få her i dag

er jo en konstatering af at vi på trods af at vi har lavet markante fremskridt på integrationsområdet båret af den faste og fair flygtninge

regeringen konsekvent har fulgt siden to tusind og et og som betyder at vi for eksempel ser det meget positive det ekstremt positive at unge kvinder med indvandrerbaggrund nu læser videre i et omfang der overstiger danske

har den udfordring at vi nogle steder så at sige har slået nogle huller i danmarkskortet hvor koncentrationen af udlændinge er så høj hvor kriminaliteten er så fremherskende hvor arbejdsløsheden er så stor at man må sige at de danske værdier der ellers kitter vores samfund sammen er fraværende

en en åben diskussion om det er et rigtigt problem det er ikke et problem som regeringen har skabt det er heller ikke et problem som regeringen ikke har et medansvar for det er et rigtigt samfundsproblem

godt vælge at være polemisk og sige

i ikke gjort noget ved det men så underkender man jo kompleksiteten for det der kendetegner det danske samfund er jo at på trods af alle de forskelligheder vi har

et eller andet sted alligevel rundet af den danske historie den danske kultur

godt være at det ikke er alle der kan deres grundtvig udenad eller kan deres kold udenad

i vores arv det ligger i vores sindelag det ligger i vores mentalitet og det er på mange måder forudsætningen for at de love vi vedtager i det her folketing

også virker i det danske samfund når vi giver frit skolevalg gør vi det jo med afsæt i at forældre i det danske samfund tager ansvar og sender deres børn i den skole der er bedst for deres børn hvad enten den nu er offentlig eller privat

forstå at det frie skolevalg kan bruges til at sende sit barn i en skole der mestendels minder om en koranskole og som ikke bidrager til at give den lærdom og det vidsyn og den tolerance der skal til for at begå sig i det danske samfund

danske værdier inde under huden ikke kan administrere det frie valg at vi så skal afskaffe det frie valg i danmark som sådan nej vi vil ikke finde os i at de værdier der er vores ikke respekteres og jeg tror at danskerne som de er flest

at nå grænsen for hvor rigide regler vi i almindelighed skal lægge ryg til fordi vi har et problem med nogle få der ikke agerer som os andre derfor er tiden kommet og det var den væsentlige debat vi blandt andet

sige at der er områder i danmark som nok er danske fordi postnumrene er danske og boligstøttekronerne er danske men samfundene er ikke danske målt på danske værdier fordi koncentrationen af udlændinge er blevet for stor fordi kriminaliteten er blevet for høj fordi arbejdsløsheden er for høj og når børn kan løbe ude på gaden om aftenen fordi forældrene ikke skal op næste morgen

bør vi her tage en debat om hvad det så er for særlige værktøjer der skal tages i brug i de ghettoer for at give dem tilbage til samfundet det synes jeg er en

medlemmer af folketinget først til repræsentanterne fra grønland jeg har noteret mig at man i grønland og det gik også igen i begge indlæg her i dag har undret sig over at jeg behandlede de fælles dansk grønlandske forhold lidt sporadisk i min åbningstale i tirsdags det dækker ingenlunde over manglende interesse eller eller manglende engagement det er måske snarere et udtryk for

er præget af tillid og en konstruktiv tilgang til at finde løsninger på fælles sager

som nation er i en særlig situation her hvor vi har lagt det værste af finanskrisen bag os derfor

gav jeg ikke det udenrigspolitiske så stor bevågenhed som man måske almindeligvis ville gøre

nato spørgsmål det gjaldt en række handelspolitiske spørgsmål og det gjaldt derfor

arktiske spørgsmål

arktis og grønland har fortsat en høj prioritet for danmark og vi ser frem til en velafviklet afslutning på danmarks formandskab i arktisk råd og iværksættelsen af den fælles arktiske strategi når den er færdigudarbejdet i foråret næste år og så deler jeg

i sommerens løb viser sig at være så perspektivrige at de kan bidrage til

en velstandsstigning i det grønlandske samfund hvad angår

vi jo også her i dag demonstreret

hvilket forhold færøerne ønsker at

at det er regeringens synspunkt at det er det færøske folk der selv bestemmer karakteren af den relation

af et rigsfællesskab det tror vi er til gensidigt bedste jeg synes også at den helt aktuelle situation på færøerne

værdien af rigsfællesskabet i en tid hvor det stormer jeg er glad for og stolt over

bankpakke jeg selv var med til at forhandle tilbage i to tusind og otte rækker ud til færøerne sådan at det færøske samfund færøske familier færøske erhvervsliv ikke kommer i klemme på grund af den krise som

regeringen er kommet med en

lang række forslag

en bedre folkeskole smartere su regler bedre kræftbehandling nye muligheder i stedet for livslang pension til unge psykisk syge fleksjob til dem der har brug for det en målrettet ghettoindsats hvor vi taler åbent om tingene alt sammen fuldt finansieret så vi bevarer sunde offentlige finanser vi lægger åbent frem hvad vi vil og hvordan vi finder pengene til det regeringen vil diskutere konkret politik det er vigtigt for danskerne

vi har så haft den diskussion vi har haft og herfra vil den sikkert fortsætte jeg forudser en

og jeg deltager

ganske kort at regeringen har stor respekt for folketinget

mellem regering og folketing skal være på plads stor respekt og forståelse for de regelsæt

er at folketinget så også har

have respekt for sig selv hører grundlæggende også at have respekt for at det er folketinget der vedtager landets love

det som udgangspunkt legalt at der administreres

må jeg ikke om det udvidede frie sygehusvalg sige at det hviler på en lovgivning der er vedtaget her i folketinget på forslag fra regeringen tilbage i to tusind og to det hviler på den

at det sundhedssystem vi havde indtil da var et niveaudelt sundhedssystem

hvor der sad mennesker nede på bænkene her der havde løn og købekraft til hurtig behandling på privathospitaler og så var der mennesker ude på den anden side af væggene med ganske almindelige lønninger eller dagpenge eller andet som måtte stille sig op i en alenlang kø det var det system der var der var operation til dem der kunne betale

til dem der ikke kunne betale det ønskede vi og det ønsker vi fortsat at

hvis synspunktet ikke deles bredt i folketinget men det rokker ikke ved

sundhedsvæsen hvor der er fri og lige adgang

ikke er forsikringspolicer eller friværdi i egen bolig der afgør hvor hurtig

derfor indførte vi det udvidede frie sygehusvalg ikke med nogen ambition om at spare nogle penge men med den ambition at bruge de penge vi i forvejen bruger på en bedre måde sådan at patienten kunne tage pengene

og friskole og tage pengene med sig uden at det men det kan være det bliver det næste udløser en diskussion om hvilken overbetaling der finder sted jeg tror der er et potentiale for en skandale her hvis man laver et nærstudie af hvordan elevsammensætningen er på visse privatskoler i københavnsområdet hvilke socialgrupper

hvor indlæringsparate

er mon så skulle kunne lave et regnestykke der viser at enhedsomkostningerne per elev på privatskoler på østerbro ligger under det landsgennemsnitlige og så må man kunne beregne hvilken overbetaling der finder sted

set den samme tanke der ligger bag det frie sygehusvalg som er vedtaget af folketinget her og som er administreret på den måde at sygehusejerne med de private sygehuse har lavet aftaler om priserne det er sket og det har fungeret upåklageligt og det har trehundrede

danske patienter haft glæde af der opstod så en situation undskyld jeg gør lidt meget ud af det men

i to tusind og seks hvor sygehusejere og private sygehuse ikke kunne blive enige og herre karl

der gør det muligt for ministeren at fastsætte en pris men det er kun en mulighed

skulle den mulighed ikke have været brugt

i to tusind og seks været faldet fra hinanden og patienterne skulle tilbage i

regeringen traf den beslutning at sætte et prisniveau præcis midt imellem de stridende parter og det er muligt

er også nogle der har det synspunkt blandt andet rigsrevisor at regningen hvis ikke man havde sat det

have været mindre hvis der overhovedet havde været en regning for det åbne

så ikke bare ganske kort til hele diskussionen om foråret to tusind og ni som jo udfolder sig nu i mange retninger sige at i sommeren to tusind og otte blev det frie valg suspenderet på regeringens initiativ fordi regeringen oven på

en storstrejke i sygehusvæsenet der have skabt en patientpukkel

den konklusion at det desværre ville være uhensigtsmæssigt

udstyre så mange patienter med den rettighed til at søge privat som tilfældet var det ville slå hul i kassen derfor suspenderede regeringen

genindført året efter i det år

arbejdede regeringen med at udvikle den model der skulle tages i brug når det frie valg skulle genindføres

i den forbindelse er der pågået et arbejde også i

at lave et beslutningsgrundlag som

når det er færdigt og beslutningen er truffet naturligvis kan offentliggøres det er det der nu i folkelig tale

vil jeg bare sige når nu der er så mange der har lyst til at skifte positioner i folketingssalen at jeg tror at vi skal stå vagt om

til enhver tid siddende regerings privilegium at arbejde med forberedelse af sine egne beslutninger i et lukket rum

rum der er lukket for rigsrevisor selvfølgelig ikke og derfor har

og sundhedsministeren jo også på vegne af sundhedsministeriet her i dag tilkendegivet det uhensigtsmæssige i at det interne udredningsarbejde først blev afleveret til rigsrevisor senere

det er nok hvad jeg sådan præventivt kan oplyse

her og ellers vil jeg

set bare slutte hvor jeg startede

om vilkår for at lave politik i en ny tid

at sikre sunde offentlige finanser at sørge for at vi igen tjener penge til danmark før vi deler ud af dem

set det der skal diskuteres

også der skillelinjerne står

trykke hvis der skulle mangle en enkelt jeg tror at vi kan nå alle sammen hvis man holder sig til taletiden

for at

håne et stort mindretal i folketinget som fuldstændig legitimt

af overbetalingen af de private sygehuse

at der muligvis

ikke har fået de oplysninger han har bedt om

håne nogen for for noget jeg prøver bare på

denne sag dens forløb og dens indhold for eksempel det forhold at

december havde en forespørgselsdebat præcis om dette emne håndteringen af de private sygehuse takster med videre er der kommet nogen oplysninger frem siden da af substantiel betydning

nu er spundet hemmelig blev lagt på sundhedsministeriet hjemmeside sidste år i oktober den var til rådighed da statsrevisorerne behandlede rigsrevisors indstilling

for at gå i detaljer med det det er bare for helt

at der muligvis er spindoktorer som

over tidligere at en tidligere sundhedsminister muligvis har vildledt folketinget

uklarheden blandt andet opstår ved at man ikke holder

leder står og fejlciterer mig jeg har har været stringent både i det

i finansudvalget og i mine udtalelser til offentligheden jeg har det synspunkt at der ikke har fundet nogen overbetaling sted jeg har i respekt for den intellektuelle kapacitet der er til stede her i salen sagt at hvis man lægger til grund

vil man kunne statuere et beløb på op mod hundrede million

på det tidspunkt hvor amterne og de private sygehuse ikke kunne blive enige sagde at

hundrede procent

kan man beregne et beløb på op mod hundrede million

siger det også til de borgerlige medlemmer i folketinget

oplysninger usande

så havde en regering der sagde som statsministeren det er en bagatel det er ikke noget vi behøver at diskutere

en ufattelig magtarrogance

hvor ministrene skifter forklaring lige så hurtigt som vi andre skifter andre ting

jeg har fuld respekt for folketinget og de debatter folketinget vil tage jeg har selv deltaget i samråd jeg har fuld respekt for det hele jeg spørger bare mig selv

nu nu siger herre villy søvndal så at der er slettet e

skiftet standpunkt lige så tit som herre villy søvndal skifter noget andet jeg foreslår

med lidt større hyppighed end jeg skifter standpunkt

respekt for det jeg deltager gerne i den regeringen har ikke noget at skjule vi har taget patienternes parti

stolte af at vi har gjort op med det system der var

drejede sig om vækst for mit vedkommende om skoler ghettoer og beskæringer i velfærden det var det hele min tale drejede sig

at lave det tankeeksperiment at en anden regering opførte sig på den måde på den magtarrogante måde over for dem der skal kontrollere magten

eller over for folketinget det var der ingen der nogen sinde ville acceptere jeg spørger også mig selv om hvad det er der gør at pæne mennesker

en udenrigsminister og en herre jakob axel nielsen lader sig trække igennem

er det de beskytter i det her hvordan kan det være at de er så optaget af at levere forklaringer som ikke holder fordi de ikke er sande

er rigtige hvem er det man forsøger at beskytte det spørgsmål må selvfølgelig også have strejfet statsministeren fordi statsministeren jo havde den afgørende rolle da det her

udspillede sig hvem er det der trækker i trådene

vi søger at beskytte i almindelighed

regeringsskifte måtte tåle

relativt banale lidelser

der måtte sidde i privatbiler og rasle ned ad tyske motorveje for at

finde frem til et eller andet sidste sidste håb fordi det sundhedspolitiske udsyn ikke rakte til at lave second opinion rakte til at give patienten

beskytte og det gør vi så med afsæt i lovgivning som

meget grundlæggende problemer danmark står over for som er af økonomisk karakter og

en diskussion om hvorvidt så og så mange

den her måde at

rigsrevisor og så er det respekten for regeringspartneren

det siger sig selv og hvis man ville

at der er vedtaget

kan man ikke blive enige der bliver truffet en afgørelse den kan man mene forskelligt om

i to tusind og otte bliver det frie sygehusvalg suspenderet det sker i øvrigt oven på at regeringen ved et regeringsgrundlag i to tusind og syv af egen drift siger

system det bliver sat i kraft i to tusind og ni og det har det sigte

en takstreduktion på sytten

sag nemlig hele tiden at skubbe

for på den måde at undgå at komme til at diskutere

nemlig om det danske demokrati er sygt eller sundt

sig selv at jeg udtrykker regeringens synspunkt i den her sag

regeringens synspunkt fremgår jo af det regeringsgrundlag

i sin sidste udformning efter folketingsvalget i to tusind

hvoraf det fremgår

et nyt afregningssystem og det er

meget dramatik omkring men igen

at tilkendegive at jeg jo er parat til at svare på alle spørgsmål jeg har bare en forestilling om at

for danmark og danskerne lige nu og her

her

at skrive en mail til sin partiformand som har det indhold at der foregår

til privatsygehusene og at hun bør gå ud i offentligheden

samtidig fremgår at statsministeren

indgår regeringen en aftale med danske regioner om et fremadrettet takstsystem der skal sættes i gang når det frie valg genoptages det har slet ikke været eksisterende i hele den periode hvor der har været et udredningsarbejde det som nogle nu nu forsøger at kalde den

at få et nærmere indblik i interne regeringsprocesser men det korte af det lange og bundlinjen er at regeringen afskaffede det frie sygehusvalg at regeringen genindførte det frie sygehusvalg

spurgt om så det kan vi ikke efterfølgende gøre nogen sag

at der fra sundhedsministeriet kan udgå

implicerer statsministeren på en ikke alt for heldig måde samtidig med at det modsatte

jo helt tydeligt at der er en eller anden stor konspirationsteori under oparbejdelse og en higen efter at finde en eller andet skandale

citater skævt det jeg bare kort faktuelt kan fastslå

på det felt er at i forhold til hele den her diskussion om overbetaling i to tusind og otte ni og de her billeder af at pengene fosser ud og hvorfor der ikke er nogen der griber ind må man bare helt stilfærdigt fastslå

der slet ikke noget frit sygehusvalg da eksisterede den

positivt på og vil gå i diskussion om en

på færøerne er et andet ønske om placering af tilsyn ansvar for bankdrift et cetera jeg må afvente en sådan henvendelse

med ansvar følger ansvar kan man sige vi har jo altså lavet

en model hvor den danske bankpakke er bredt ud til også at omfatte færøerne og og grønland efter forudgående dialog og det betyder i sagens natur også at de danske tilsynsmyndigheder derfor har en legitim interesse

fælles historie med grønland og det grønlandske folk og jeg håber at det vil være en historie som også varer

en historie der byder på både

og skidt men det er også en historie vi har været igennem og jeg ser ikke noget

en stor kommission der skal behandle hele det forløb jeg ønsker mig en vedvarende debat og jeg ønsker mig en vedvarende historisk interesse omkring

statsministeren har jo helt åbenbart været irriteret over al den tid vi har brugt på overbetalingssagen

statsministerens svar her i dag efter min opfattelse er endnu et forsøg blandt mange

også gentagelsen af spinhistorien om at sundhedsloven er overholdt

nemlig har staten det vil sige skatteyderne betalt unødvendig meget for en ydelse

nye oplysninger i sagen der er masser af modstridende forklaringer om hændelsesforløbet og de snubler over hinanden der er udkommet en bog der hedder projekt løkke der er offentliggjort en mail

altså at det skulle være irrelevant at loven er overholdt må jo stå for herre lykketofts egen

jeg set det er relativt relevant at man administrerer efter landets love

et forsøg på at tegne at et eller andet gedulgt skandaløst har fundet sted det er jeg i sagens natur

set også at hvis man ville gøre sig den umage at studere sagens akter

men rigsrevisor har meget mere vidtgående anliggender at undersøge nemlig bruger man pengene ordentligt eller bruger man skatteydernes penge unødigt

når statsministeren mener at der ikke er noget at komme efter

mod en uvildig undersøgelseskommission jeg mener vi

nu men det er lige så åbenlyst at

så var megen tid anvendt senere mange økonomiske ressourcer anvendt senere vi lever ikke i et land med omvendt bevisbyrde altså det kunne komme meget vidt hvis

ophavsmanden ophavsmændene ophavskvinderne vi sidder her jo

folketinget der har vedtaget en lov jeg medgiver at det på regeringens initiativ jeg medgiver at det var op

for en tidligere socialdemokratisk regering der var sendt på oppositionsbænken

om at gøre op med det system hvor man stod i kø hvis ikke man havde en friværdi eller en ministergage eller andet

ændrede dog ikke ved at vi fik loven vedtaget og det

er en situation hvor man skulle have søgt andre priser

det er kendt og det er lige så kendt at hvis det synspunkt er rigtigt så har det valør fra det tidspunkt at regne og indtil det frie sygehusvalg ophører på grund af strejken det er perioden

da det frie sygehusvalg bliver genindført

det er jo ikke godtgjort at der ikke ville have været privathospitaler hvis den lave pris

jeg gør rede for et faktisk hændelsesforløb og så stiller

er skruet sådan sammen at den går ud på at give patienten en rettighed

spare penge men det er ikke sigtet med loven sigtet med loven er at patienter ikke skal stå i kø men skal kunne søge behandling og tage

det er vedtaget i loven at det er med afsæt i de gennemsnitlige omkostninger i det offentlige sygehusvæsen det er aftalt mellem sygehusejerne og de private sygehuse i to tusind og seks kan man

i den situation og det tager jeg

vi kan ikke blive enige

og så har patienterne ikke den rettighed mens der konfliktes

bruge den hjemmel der er til stede til at afgøre sagen

det er der så forskellige vurderinger af jeg står ved

jeg har gjort jeg har taget patienternes

man beskæftiger sig med historieskrivning det må så være samtidshistorie

bare i dag er der jo sket en

utrolig udvikling i sagen her hvis statsministeren vil

den daværende sundhedsminister siger at der ikke findes

noget der kan kaldes en rapport så kommer der på et tidspunkt

den her rapport hvori man elleve gange selv omtaler papiret som en rapport fem og halvfems sider

han ser helt anderledes på det i dag klokken tretten otte og tyve siger sundhedsministeriet at der stadig væk ikke er nogen rapport og det var der heller ikke på det tidspunkt og klokken sytten fire og tyve undskylder den

fuldstændig respekt for at man interesserer sig for det

og man må gerne blive ved med at gøre det altså det skal jeg jo slet slet ikke blande mig i jeg synes i

det venligt også er vigtige nemlig hvordan får vi vækst og udvikling tilbage i det danske samfund

den der markante udvikling der nu beskrives her lidt hurtigt hvad hvad dækker den egentlig over altså mig bekendt efter det mig oplyste har rigsrevisor fået

en situation hvor rigsrevisor har fået det materiale efter at rigsrevisor har lavet sin beretning til statsrevisorerne det er beklageligt

været før men det er udleveret det er

var i øvrigt også kendt da folketinget sidste år i december havde en forespørgselsdebat om det her da var det kendt det var kendt at materialet var der det var kendt hvornår

er hvordan folketinget skal kunne kontrollere regeringens arbejde

er noget af det man gør i folketinget når vi har en minister der i folketingssalen ikke har kunnet udtrykke sig fuldstændig og korrekt om

folketingsudvalg har sagt noget som han i dag ser helt anderledes på og når vi har en rigsrevisor som for nylig har sagt at det her er helt uden historisk sidestykke

det handler om er om regeringen bare kan skalte og valte med sandheden

oplysninger når den selv synes det er relevant

har således at der kan føres en almindelig politisk debat

hvor det er relevant og således at de kontrolinstitutioner vi har i det her tilfælde rigsrevisionen kan gøre

det fremgår af det regeringsgrundlag regeringen lavede efter valget i to tusind og syv at man ønskede et nyt samarbejde mellem det offentlige private sundhedsvæsen i forhold til det udvidede frie sygehusvalg det er meget åbent at regeringen sætter gang i et arbejde for

er jo ikke mærkeligt at regeringen i sit

det er faktisk en rigtig god idé at rigsrevisor skal have hvad han vil have også selv om det er interne papirer siger sig selv

med forsinkelse det er beklageligt at det frie valg har været suspenderet og

situationen er jo den at vi frem til det tidspunkt hvor vi blev ramt af det internationale økonomiske tilbageslag om end jeg medgiver at de offentlige udgifter

i et tempo der lå ud over

det gjorde at vi ramte krisen i en situation hvor vi ikke havde nettogæld

et markant bedre udgangspunkt end end mange andre sammenlignelige landes det er også det der har gjort at regeringen med opbakning fra dansk folkeparti under hele kriseforløbet har kunnet føre en af europas mest offensive finanspolitikker fremrykning af offentlige

sammen med effekten af den generelle økonomiske politik på renten jo har betydet at

velstand som er forudsætningen for velfærd helt enig regeringen har jo forfulgt økonomiske planer først

femten og jeg medgiver også at vi oven på krisen har en vækstudfordring

set det jeg gjorde til hovedindholdet

i særlig grad bekymret over en opposition der nu foreslår at vi skal lade de offentlige udgifter stige i et tempo

i mere end tyve år har planlagt efter altså i en situation hvor vi er ved at være fri af krisen og har lagt det værste bag os hvor vi har verdens største offentlige sektor hvor vi aldrig i danmarkshistorien har haft så mange offentligt ansatte og hvor det der er problemet er at vi har tabt private arbejdspladser så

at gøre den offentlige sektor større og endda i et

siddende regering skal bistå rigsrevisionen med de oplysninger rigsrevisionen ønsker det siger sig selv i forhold til respekt for skatteborgernes

hvert fald enig i at det skal man have jeg hæfter mig ved at den sundhedspolitik regeringen har ført er en sundhedspolitik der betyder at vi nu behandler i omegnen af tohundredetusind flere patienter end da regeringen

det frie sygehusvalg ud over at have været til glæde for

og halvtredstusind patienter jo også har haft en betydning for hvad

to tusind og og otte som som optakt til

formanden for danske regioner ude at glæde sig over at der var en produktionsstigning i det offentlige sundhedsvæsen som aldrig nogen sinde før jeg citerer det er en historisk høj stigning i produktionen regionerne leverer virkelig varen

fra artiklen bent hansen fremhæver desuden det eksterne pres fra det udvidede frie sygehusvalg som giver patienter ret til behandling på privathospitaler efter visse tidsfrister hvilket har fået de offentlige sygehuse til at sætte produktionen i vejret ellers ville pengene fosse ud af kassen så

gjort rede for mit synspunkt og jeg har også noteret og taget til efterretning rigsrevisors kritik det tror jeg er mere end et år siden og siden er der jo ikke kommet noget nyt frem

rigtige beslutninger det er uomtvisteligt lovlige beslutninger det er beslutninger til glæde mener jeg for danske patienter jeg har lige fremhævet den socialdemokratiske formand for danske regioner som jo meget rigtigt

at ud over at det udvidede frie sygehusvalg er til glæde for de patienter

har det altså også skabt en ny tænkning i det danske sundhedsvæsen

hele den her forgyldning af privathospitalerne og om

når nu vi ser os nødsaget til at bruge så mange kræfter

har respekt for sagens alvor jeg synes ikke

men flere ministre lyver

det ville være fristende hvis man kunne gennemføre en en undersøgelseskommission på tolv minutter

nok ikke situationen

rimelig stort apparat der trækker mange ressourcer i mange år og mit synspunkt er at

bruge i de situationer hvor der virkelig er noget at undersøge og

desværre til at gentage mig selv så jeg skal gøre det kort

aftaler regeringerne over tid har indgået med

man kan se det materiale som er offentliggjort og så kan man danne sig

sin mening respekt for hinanden

her

som kræver at medarbejdere i ministerierne skal slette mails slette bevismateriale

fortjener at blive foldet ud at at den regering der blev valgt i to tusind og et tog et opgør med det mærkelige synspunkt at det var vigtigere at bekæmpe privathospitaler end ventelister tog et opgør med det mærkelige synspunkt at folk skulle henvises til en kø hvis ikke de havde ministergage eller eller friværdi det må sådan

skjule men vi kan jo ikke

hver gang nogen bringer et eller andet

i øvrigt også oplysninger der nu har været kendt gennem et år men som får et lille drej og

føle sig så ramt på sin uskyld at man siger

for at blive frikendt det ville udløse

han synes det kan være lidt som vi siger i nordjylland træls at de andre ikke vil snakke om fuldstændig det samme som statsministeren vil snakke om og efter

det ændrer dog ikke på at vi jo rent

for vores nuværende sundhedsminister som jo i dag har givet en undskyldning bliver alligevel

specifikt har bedt om rapporten

i at det er spørgerens privilegium

formulere spørgsmålene

så svare præcist og fyldestgørende

til den viden jeg har

med det indhold der også refereres og i det gemmer sig jo hvad der er helt centralt nemlig det synspunkt den holdning at rigsrevisor til enhver tid skal have lige præcis det rigsrevisor gerne vil have og at rigsrevisor derfor også er

sige at jeg tror det er en god arbejdsform

til enhver tid siddende regering

har rigsrevisor fået det der her omtales som en rapport men som jo er et stykke forberedende arbejde i forhold til regeringens beslutning om på hvilket nyt grundlag

et år det der er problemet må jeg forstå er at rigsrevisor har fået det for sent

repareres på altså når man har afleveret det så har man afleveret det og så kan man jo ikke komme til at aflevere det tidligere end man har gjort og det er selvfølgelig beklageligt det er så også det

skal nu ikke påvirke mit svar i øvrigt

fra det tidspunkt hvor sygehusejerne de offentlige og ikke kan blive enige om priserne

jeg sætter priserne på en måde der ligger over det

amterne er parat til at give og som ligger under det de private sygehuse gerne vil have så jeg er fuldt bekendt med både over og underbetaling

jeg er jo også fuldt bekendt med at vi i forbindelse med udviklingen af det her område har en mulighed for at tage et udviklingstrin hvor vi i stedet for at forhandle takster

blokpolitikken blev indført af historisk få undersøgelseskommissioner i dansk politik

kontrollere regeringen og med de sager vi har i øjeblikket

tilgang til tingene

altså jeg synes vi skal passe på skatteborgernes penge og der må være andre måder at afgøre vores politiske tvister på

handler om hvorvidt jeg har instrueret nogen i at lade være med at sætte en stopper for overbetalingen jævnfør den mail fra foråret der er refereret til

for at citere herre villy søvndal

tusind og otte er der ikke noget frit sygehusvalg undskyld to tusind og ni det

sygehusvalg det vil

tidsforløb som der har været så intens

mails og besvarelser i folketinget og respekt for

ikke noget frit sygehusvalg derfor er der jo per definition ingen overbetaling eller underbetaling eller andet

er ikke noget frit sygehusvalg det blev nemlig afskaffet

spørgsmålet lyder om jeg instruerede nogle i

gik ud over

vi skal have en situation

man overtræder reglerne eller ej hvor vi skal finde os

ikke sige til fru line barfod at

mulighed for fuld kontrol der bliver spurgt ind til et forløb i foråret to tusind og ni hvor udenrigsministeren er i spørgetimen og svarer som hun gør det har hun senere

der er mails der er offentliggjort

spurgt konkret til om jeg i den sammenhæng har forhindret nogen i at sætte en stopper for overbetalingen af de private sygehuse og jeg svarer jo helt klart nej selvfølgelig

ikke noget frit sygehusvalg vi aftalte i sommeren to tusind og otte og jeg gjorde det selv med sygehusejerne at det skulle suspenderes vi gav os selv et år til at genindføre

for

om

at nogen har skaltet og valtet ja det

selvfølgelig generende hvis man hvis man er på jagt efter den store skandale men

der er ingen takster på det tidspunkt hvor den mail der refereres til sendes

der er derfor ikke noget at stoppe der er ikke noget

søge indflydelse på

findes ikke det frie valg er aflyst det er der simpelt hen ikke

så sig selv en opgave der handler om

finde et nyt system regeringen skal vel bedømmes på om den lykkes med den opgave og ja

de aftaler jeg selv har indgået

meget interessant at vi skal bruge hinandens tid på den her måde

avislæser der har fulgt det her kan jo svare på det hele for man kan jo se

regeringen ved den daværende finansminister indgik en aftale med amterne i to tusind og otte om at afskaffe det man kan se at der blev indført en

ny mekanisme med en aftale den første april man kan se i regeringsgrundlaget hvad det var for pejlemærker regeringen styrede efter man kan se hvad udkommet var med referencepriser med voldgift

derfor må jeg bare stilfærdigt konstatere at når vi alligevel bruger så meget tid på det så er det fordi man er på jagt efter et eller andet

fortsæt endelig jagten jeg vil koncentrere mig om at udvikle politik på de områder hvor danmark har brug for det i forhold

og dele skaden mellem køber og sælger det vil sige

sælgerne de private firmaer

hvordan var taksten så i to tusind og syv og to tusind og otte indtil man midlertidigt droppede det udvidede frie

de private sygehuse klumpede operationer sammen således at dem der havde den

men den rækker jo ikke til at svare på det spørgsmål så det må adresseres til indenrigs og sundhedsministeren og så vil jeg gerne lige

blev sagt om hvordan det jeg sagde kan udlægges

rede for et historisk hændelsesforløb og det bruger spørgeren så til at sige at nu har jeg

jeg fornemmer måske nok at statsministeren er ved at se en fordel i at klokken er ved at være slagen tre og tyve

var det udvidede frie sygehusvalg ikke blevet suspenderet som følge af konflikten altså at man så sig

de takster der så kørte op til suspensionen

at en ny aftale skulle indgås

til at svare mig på om netop konflikten og suspensionen

strejken gav ikke regionerne nogen specielle muligheder for at lave udbud der ikke også var der før regeringen

synes vi skal bruge det meget mere jeg glæder mig over at den her sag jo afslører en hidtil ukendt interesse langt ind i socialdemokratiske rækker for at lave udbud glædeligt glædeligt glædeligt

mulighed har været der hele tiden

med mit navn og ordene udbud og sygehuse fra to tusind og et og fremefter så

vil komme mange mange hits frem der handler om hvordan jeg har opfordret til at man bruger udbud herunder også rammeudbud

set været at ingen skulle bruge det

det udvidede frie sygehusvalg er jo den overløbsventil det er den patientrettighed patienten får når vi ikke er lykkedes i første omgang

var blevet suspenderet ville taksterne så

det er helt afgørende

statsministeren haft en interesse i

sundhedsminister jakob axel nielsen

af den simple grund at regeringen jo altså i november har et regeringsgrundlag der handler om at vi skal se på det her og lave

og havde vi ikke suspenderet det frie sygehusvalg af den grund jeg gav før jamen så var der jo muligvis sket noget noget andet det

jo ikke til at svare på jeg kan da godt her afsløre den

gerne gøre jeg vil gerne afsløre den hemmelighed her

i forhold til den beslutning jeg selv traf om at suspendere det frie sygehusvalg i en aftale

regeringen afviser en undersøgelse

undersøgelse med regeringens billigelse så er en slags indrømmelse af

er noget at komme efter at der er noget at

derfor vil jeg gerne foreslå statsministeren en helt anden metode nemlig at sige at hvis et mindretal på for fyrre procent i folketinget ønsker en undersøgelse igangsættes undersøgelsen så sker det selvfølgelig uden at regeringen har påtaget sig at

mindretallets ansvar

jeg siger det fordi oppositionen

har foreslået at efter valget hvor

en anden fremtidig regering have planer om det

og det må man så notere ned i historiebøgerne hvis den dag skulle oprinde

at en sådan regering af egen drift vil

sådan lovgivning det har jeg noteret mig her i dag for det tilfælde at historien skulle gå sådan hvad jeg jo ikke håber eller ønsker jeg har det synspunkt at politik og politiske

uenigheder skal afklares i et politisk rum og i den her sag er der nogle der forsøger at skubbe juraen foran politikken og det synes jeg er lidt trist fordi det betyder at vi nu har brugt rigtig rigtig mange timer på at diskutere ting som bestemt er interessante altså jeg har bare en fornemmelse af at der er endnu mere interessante ting som vi så har forsømt at diskutere hvordan vi får gang i hjulene igen hvordan vi får lavet en målrettet

jeg er helt enig i at politiske diskussioner skal tages som politiske diskussioner i det åbne rum ingen uenighed om det men her er det jo faktuelle ting

der er modstridende oplysninger som kun kan komme frem og blive afklaret gennem en undersøgelse

vi nemlig en diskussion om politik i stedet for at skændes om mails

om de fyrre procent det er at en regering skal være sikker på at den

ikke forstår hvad det er for nogle udfordringer danmark står i

efter at have styret os offensivt igennem krisen fordi vi i god tid lagde penge

udfordres af en en ny virkelighed som stiller os over for andre udfordringer hvor vi skal prioritere

skarpere hvor vi skal gøre os dygtigere det burde vi bruge noget

energi på vi burde ved folketingets åbningsdebat lægge arm om

lade skatterne stige i et samfund der har verdens højeste skatter i en situation hvor vi er blevet fattigere

tilbage til januar to tusind og seks hvor statsministeren var sundhedsminister og han efter en konflikt mellem amterne og privathospitalerne

udbud og rammeudbud

sundhedsstyrelsen er med i udvalget og de beskriver rammeudbud som lidt

ja faktisk skriver de at modellen er perfekt i ventelistesammenhæng

privathospitalerne er imod

rapport som lander på den daværende sundhedsminister lars

og det kan man lave det kunne man lave før under og efter det udvidede frie sygehusvalg det forfølger et andet hensyn end det som er vores hensyn i den lovgivning vi har har vedtaget

at give patienterne en individuel

jeg har stor respekt for hvis man

er imod en individuel patientrettighed

stor respekt for at hvis man vil erstatte det system hvis man skulle komme til engang

rejse til et bestemt sygehus i nordjylland som vi har lavet en udbudsaftale med

rammeudbud som lidt af et columbusæg

et columbusæg et rammeudbud

mange forskellige ting der er centrale

den præmis ind i det at man allerede nu siger at der bliver lagt noget ind og da det forlader bordet ser det anderledes ud hvoraf man så lægger til grund at

det gør jeg ikke jeg skriver

af udbud og jeg må anbefale at man laver søgninger på mit navn

ikke kan være enige om nogle helt grundlæggende demokratiske principper

at rigsrevisionen ikke har fået

at statsministeren beklager at der er ministre i regeringen givet korrekte svar

dem der ikke går ind for individuelle patientrettigheder

alle her i salen også de politikere der sad her i salen da oppositionen var regering og hvor man kæmpede med næb og kløer mod tanken om

og jeg synes da det ville være respektløst over for dem ligesom fru mette frederiksen

da beskytter man patienterne

en succes den er så stor at socialdemokratiet endda

succes er den og som jeg tidligere refererede til fru mette frederiksens

har den været en succes jo ikke bare for de trehundrede og halvtredstusind patienter der har fået en operation de ellers ikke ville få men også for de mange andre tusindvis af patienter som er blevet behandlet ekstra i det offentlige sundhedsvæsen vi behandler omkring et par hundredetusinde flere om året

regeringen kom til og som herre bent hansen jo rigtigt har

det år hvor succesen var rigtig stor tilbage i to tusind og seks ja så skyldtes det bla

og det er vel i virkeligheden meget enkelt altså hvis

der stemmes om forslag til vedtagelse

peter christensen pia kjærsgaard henriette kjær anders samuelsen og per ørum jørgensen og der kan stemmes

har alle afgivet stemme så slutter afstemningen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse af helle thorning schmidt

herre frank aaen

jeg skal bede om ro i salen vi er nu gået i gang med

det er lidt ærgerligt at den rigtige finansminister ikke er her men så må vi jo lade det gå videre

det er jo meget usædvanligt er erfaringen fra sidste år hvor vi godt nok blev indbudt til en forhandling vi kom med nogle meget beskedne krav som vi vidste der var bred enighed om i folketinget

forhandlingerne sluttede efter et kvarter

jeg synes det er en mærkelig måde at behandle partierne på særlig når vi

regeringen snakke om at det er vigtigt med brede

en hel finanslov spist af spist af med et møde på et kvarter hvor vi oven i købet præsenterede ting

inden for regeringspartierne synes er en god idé så derfor vil jeg gerne